hasteforespørgsler repetere taletidsreglerne ordføreren for forespørgerne har til begrundelse to minutter ministerens besvarelse er op til ti minutter og ordførerindlæg begrænses til op til fire minutter ligesom også ministerens afslutning i første runde og ordføreren for

det betyder at antallet af korte bemærkninger jeg kan tildele er i størrelsesordenen seksten i hele debatten

det bliver proceduren som vi har aftalt den

ordet til ordføreren for forespørgerne herre karsten lauritzen

vores opfattelse som spørgere

kritiseret eller påpeget over for den

nu forhenværende justitsminister at hele forløbet var uhensigtsmæssigt det har jo skabt kan vi forstå en retstilstand

altså man må godt

er ganske uholdbart og vi håber også at statsministeren i sin besvarelse vil slå klart fast at ministre der bevidst konstruerer løgne over for

det helt klare udgangspunkt at man ikke kunne lyve over for folketinget hverken med en hvid løgn eller en nødløgn men

om en tjenestemandssag der har kørt mod to embedsmænd i justitsministeriet men i folketinget holder vi jo ministrene ansvarlige det er vores vej ind men der er

diskutere her i folketingssalen i

vores udgangspunkt er jo at holde ministrene i regeringen ansvarlige det er dem der afgiver svar til folketinget

statsministerens besvarelse

som det fremgår af loven må en minister ikke give folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under behandlingen af en sag fortie oplysninger der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen ved siden af det juridiske ansvar gælder et politisk ansvar det indebærer

at en minister ikke kan blive i sit embede efter at folketinget har udtalt mistillid til ham eller hende det

at folketinget kan føre kontrol med regeringen og dens magtudøvelse når folketinget skal føre kontrol med regeringen

i et meget stort omfang afhængig af de oplysninger det får fra regeringen og hvis folketinget ikke kan stole på de oplysninger som det får fra regeringen ja så kan det jo ikke udføre sin kontrolfunktion ministeransvarlighedsloven og hensynet til at folketinget kan udføre sin kontrol med regeringen indebærer således at man skal fortælle sandheden over for folketinget

herre morten bødskovs rolle i forbindelse med retsudvalgets besøg på christiania herre morten bødskov var kaldt i samråd om christianiasagen den tiende december sidste år

samrådet havde justitsministeriet givet et svar til folketinget hvoraf det fremgik at forklaringen om at johan reimann ikke kunne deltage i retsudvalgets planlagte besøg

christiania den niogtyvende februar to tusind og tolv var koordineret mellem ministeriet og politidirektøren jeg synes

justitsminister fik lejlighed til at give sin samlede redegørelse for forløbet over for retsudvalget under det samråd som skulle finde sted dagen efter under samrådet beklagede herre morten bødskov dybt over for folketingets retsudvalg at

fik en begrundelse for aflysning af besøget på christiania

håndteret anderledes som jeg blandt andet sagde under samrådet om sagen i retsudvalget den syttende januar i år synes jeg det var rigtigt at herre morten bødskov har beklaget over for folketinget det synes jeg stadig væk jeg sagde også under samrådet at man skal fortælle sandheden til folketinget

derfor meddelte han mig at han ønskede at træde tilbage fra sin stilling som justitsminister sådan er

folketinget i forbindelse med fru karen hækkerups tiltræden som justitsminister i december sidste år aftalte hun med mig at der blev iværksat en undersøgelse af de relevante embedsmænds rolle i forbindelse med aflysningen af retsudvalgets besøg på christiania de

og på baggrund af en anbefaling fra kammeradvokaten besluttede justitsministeren at indlede et tjenstligt forhør mod departementschefen og en anden ledende medarbejder i justitsministeriet den anden maj afleverede forhørsledelsen så sin beretning til justitsministeren

en beretning som siden er blevet offentliggjort forhørsledelsen har fundet

tjenesteforseelser eller udvist forhold der kan give anledning til kritik regeringen har taget forhørsledelsens beretning til efterretning og de to embedsmænd er vendt tilbage til deres stillinger som vi alle ved blev retsudvalgets planlagte besøg

christiania den niogtyvende februar to tusind og tolv

reimann forhørsledelsen kalder i sin beretning reimann begrundelsen for og jeg citerer en forklarlig og undskyldelig nødløgn forhørsledelsen finder ikke at det var i strid med de pågældende embedsmænds sandhedspligt over for folketinget at bruge en nødløgn i denne konkrete situation det er forhørsledelsens juridiske vurdering af sagen og den har regeringen taget til

lignende situation i fremtiden den bedste løsning ville være hvis vi kan skabe en procedure eller lignende som sikrer at man ikke kommer i en tilsvarende situation regeringen har derfor taget initiativ til en dialog med folketingets partier om hvordan man håndterer en lignende situation i fremtiden så vi respekterer folketingets kontrolfunktion og så vi sikrer at folketinget kan have fuld tillid til oplysninger fra regeringen det er justitsministeren der taler med folketingets partier om spørgsmålet der var et første møde i justitsministeriet i går og jeg kan forstå at der er enighed om at arbejde videre med spørgsmålet det er naturligvis en sag som jeg vil følge tæt vi skal sikre at folketinget kan have fuld tillid til oplysninger fra regeringen det er magtpåliggende for mig som en del af forespørgslen spørges der til hvilken konsekvens jeg mener det skal have hvis ministre bevidst konstruerer løgne over for folketinget

for at undgå at man fremover kommer i sådanne situationer at regeringen har iværksat en dialog med folketingets

forhenværende justitsminister netop fordi johan reimann kunne deltage i det pågældende møde og fordi der var al mulig grund til at betvivle sandheden i justitsministerens påstande der blot et par dage senere blev afsløret som en løgn der var bevidst konstrueret med henblik på at føre folketinget bag lyset først da taburetten vaklede faldt det justitsministeren ind at at det nok kunne være en god idé at fortælle

da havde et flertal i folketinget mistet tilliden til herre morten bødskovs virke som minister hvordan kunne man meget andet når løgnen så stædigt var fastholdt lige indtil det tidspunkt hvor det var umuligt for justitsministeren at gøre andet end at fortælle sandheden hvad var så statsministerens reaktion reaktionen var ros morten bødskov har været en fremragende minister sagde statsministeren og fyldte op med noget om

måden regeringen ville behandle folketinget på statsministeren havde kun ros til overs for den mand der var

den politisk ansvarlige for løgnen gik det anderledes hårdt ud over et par embedsmænd i justitsministeriet tjenstligt forhør mistænkeliggørelse hjemsendelse

ministeren skulle til gengæld med i socialdemokraternes gruppeledelse så kommer resultatet så af det tjenstlige forhør som er blevet indledt efter at både kammeradvokaten og justitsministeriet havde vurderet at der var handlet i strid med de pligter der påhviler embedsmænd og vi fik den forvaltningsretlige nyskabelse nødløgnen så gik den nye justitsminister i gang for den slags kan regeringen ikke acceptere man skal jo tale sandt men kritisere den ansvarlige justitsminister nej det vil regeringen altså ikke det vil statsministeren ikke

imens er der stadig væk en lang række ubesvarede spørgsmål hvorfor kunne herre morten bødskov

i at der angiveligt var en sikkerhedstrussel når man ikke kunne fortælle det samme til fru pia kjærsgaard der sidder i kontroludvalget og derfor er underlagt tavshedspligt

hvorfor husker hverken minister eller embedsmænd for den

at man beder johan reimann om at blive forhindret i en sag der er så usædvanlig at man ligefrem er nødt til at opfinde en ny juridisk terminologi

hvorfor vil statsministeren ikke indse det indlysende kritisable i herre morten bødskovs løgn over for folketinget og bare sige det som enhver anden vil at det er forkert

det ikke måtte ske sikkert er det

beklage det

tirsdags i spørgetimen spurgte statsministeren

nok er en uenighed og den mistanke man kan få

hvis der ikke var nogen i folketingets retsudvalg som havde gravet i den her sag og nogle dygtige journalister der

var det jo gået så var der blevet løjet over for folketinget

fundet ud af noget og det er simpelt hen uholdbart

om at man i hvert fald har haft et problem med den kultur der har været i justitsministeriet når man kan have en minister som

vi haft en minister der kunne sidde og være minister og have givet en løgn over for folketinget og dækket sig ind juridisk under

nødløgnsbegreb det er nok forskellen og

skal være i en regering der vil jeg sige at min egen formand herre lars løkke rasmussen

har sagt at hvis der er en minister

så bliver vedkommende fyret på gråt papir den melding synes jeg da kunne

på daværende justitsminister herre morten bødskov så havde

om man som statsminister klart siger hvis der er nogen der lyver over for folketinget kommer med en nødløgn så bliver de fyret

man siger joh ok hvis det er en nødløgn så lever vi med det

mest optaget af den polemik som ordførertalen lægger op til eller det forsøg som justitsministeren gjorde i går

at lave et seriøst stykke arbejde

betyder at vi kan komme videre i forhold til de

den her sag har haft i går fik vi

at vide at ordet nødløgn hvis der ikke sker noget er et begreb i dansk retspolitik

her regering hvor man har følt at det var berettiget at lyve over for folketinget og og man må

jo også konkludere at selv om man ikke juridisk kan kan komme efter det

og få genoprettet den tillid for det politik handler om

det ikke nok bare at lave en løsning fremadrettet så må man også indbyde til lidt

normalt lærer det er ved at kigge på hvad

hvis man skal løse fremtidens problemer

det var ikke noget statsministeren sagde selv om statsministeren var bekendt med

en væsentlig uenighed og et væsentligt spørgsmål at diskutere her i folketingssalen det er en væsentlig forudsætning for at man kan komme videre og få genopbygget den tillid der nu

lad mig i den forbindelse starte med at slå fast at vi socialdemokrater selvfølgelig ikke mener at ministre må lyve over for folketinget

ingen farver der findes ikke hvide løgne der findes ikke sorte løgne

løgn og den skal undgås når man går ind i politik

med et ønske om at forme og udvikle samfundet i den retning som vi hver især tror på det er med et ønske om at vi skal tage ansvar for

og det ansvar som danskerne giver os skal vi forvalte med ansvarlighed i den

forespørgslen omhandler

ikke nogen tvivl om det uacceptable i at

har den pågældende minister også taget konsekvensen

en minister må ikke konstruere falske forklaringer når der opstår situationer hvor det kan være problematisk at give den sandfærdige forklaring til offentligheden

hvordan det undgås fremadrettet

holdt flere møder så vi i fællesskab kan finde en løsning på hvordan det her undgås

at såvel løgne som nødløgne skal undgås

at vi her i folketinget fortsat kan kontrollere

socialdemokraterne sf radikale venstre og enhedslisten

at der som opfølgning på sagen om retsudvalgets studietur til christiania er behov for at slå fast at det ikke skal være muligt at bruge en nødløgn over for folketinget folketinget ser frem til de videre drøftelser

i det parlamentariske arbejde uanset hvad sagen i øvrigt handler om

at vide hundrede procent fra ministrene hvad fakta er

folketingets side derfor bør konsekvensen

for ministre der taler usandt over for folketinget altså ikke bare giver forkerte oplysninger men helt bevidst fortæller folketinget noget der ikke passer

den at man så ikke længere kan være minister

kan man ikke længere være minister

i lyset af de seneste måneders

dansk folkeparti og andre partier her i dag at få statsministeren i tale

folketingets retsudvalgs

forhørsudvalg af nogle dommere der er nået frem til en konklusion som vi så diskuterer

det har været et meget særpræget forløb

den situation hvor embedsmænd og den daværende justitsminister har forsøgt at vildlede folketinget ved at hævde at det var utrolig vigtigt at folketinget fik en teknisk gennemgang af det såkaldte wendler pedersen udvalgs beretning

efter sigende var forhindret i at deltage i et formøde forud for retsudvalgets besøg på christiania der i februar to tusind og tolv men hvor det så har vist sig nu at hele det forløb var konstrueret til lejligheden af justitsministeren for at dække over at man ikke ville have at

og andre skulle deltage i det her besøg på christiania i forhold til daværende justitsminister herre morten bødskov er sagen jo den at han ikke længere er minister men samtidig kan man ikke komme uden om at når man decideret

har man et problem i forhold til ministeransvarsloven som meget klart fortæller os at man skal give sandfærdige oplysninger over for folketinget i forhold til de to embedsmænd som har været involveret i tjenestemandsundersøgelsen ja så er de nu tilbage på deres poster i justitsministeriet og tilbage står så i virkeligheden nu

den daværende justitsminister til gennemsyn og af et af de udkast til pressemeddelelse fremgik

hele forløbet omkring den her sag blandt andet de oplysninger der var givet til retsudvalget om baggrunden for

aflysningen af besøget på christiania men det blev så ikke medtaget i den endelige pressemeddelelse som var

statsministeren skriver selv i et svar som

jeg modtog i folketinget at statsministeren den niende december fik oplyst at den daværende justitsminister havde afgivet fejlagtige oplysninger

kan det jo ikke være anderledes end at man i hvert fald den niende december altså inden det famøse samråd vi havde på christiansborg den tiende december var helt bevidst om at der var afgivet urigtige oplysninger

det man så kan undre sig over er jo

og heller ikke statsministeren reagerer

ikke give løgnehistorier over for folketinget men den niende december finder statsministeren og folketinget

forkerte oplysninger urigtige oplysninger

gør noget op til da har statsministeren fuld tillid og der er fine

hele justitsministerens virke i den sag

om der overhovedet havde været tvivl om at

det er jo i virkeligheden det kritisable og det håber jeg vi kan få en dialog med statsministeren om her lidt senere jeg skal på vegne af

liberal alliance de konservative og dansk folkeparti der står bag

folketinget konstaterer at forhenværende justitsminister morten bødskov løj over for folketinget i forbindelse med retsudvalgets tur til christiania folketinget finder det kritisabelt at statsministeren har accepteret forløbet selv om det har skadet tilliden mellem folketinget og regeringen folketinget finder at der er behov for at fastslå at sandhedspligten over for folketinget er

har ikke længere tillid til justitsministeren mon så ikke den justitsminister faktisk havde siddet i dag

og hvor regeringen måske blev overrasket over at vi var nogle partier der stod fast på at det var helt galt at lyve over for folketinget

øvrigt er vedkommende også blevet udpeget til en hel masse fine poster efterfølgende og kandiderer muligvis til at blive dansk eu kommissær her til sommer så det er jo spørgsmålet om der overhovedet var sket noget som helst

den er helt gal og spørgsmålet er om der så var blevet givet nogle usandfærdige oplysninger til folketinget uden nogen som helst konsekvenser

eneste soleklare konsekvens at den minister ikke kan blive siddende jeg tror at der er nogle uden

set accepteret det indtil

virkelig vigtigt af hensyn til tilliden til folketinget og politikerne at

at den mere handler om en gennemgang af forløbet hvor ordføreren siger jamen hvordan kan det være at statsministeren havde tillid til sin minister jeg ihukommer ikke nogen statsminister der gennem tiderne har gået og sået tvivl om sine ministre indtil den dag hvor der ikke var tillid enten har man tillid eller

også betragte det her indlæg som en art historieskrivning

kunne være sket hvis ikke enhedslisten havde handlet som de gjorde

og måske også for politikere at indgå i men men det er vel lidt

er substansen her nemlig den helt centrale kernediskussion om det politiske

ikke enig i at statsministeren i sit indlæg var meget klar med hensyn til de to

at en minister lyver over for folketinget

er det sådan at statsministeren fyrer den pågældende minister på stedet

synes jeg det er en rigtig god udgang på den den her debat men det havde statsministeren jo chancen for i sidste uge

det tror jeg vil være noget som borgerne vil have respekt for det andet sniksnak

en hasteforespørgsel her hvori består uenigheden i det som statsministeren sagde om

rigtig mange der følger det politiske billede på christiansborg

at man altid skal fortælle sandheden

folketinget man må ikke konstruere en løgn det er det man har gjort og det ville ikke have fået nogen konsekvenser hvis det var at folketinget ikke havde grebet ind

man som folketingsmedlem kan forvente at få sandheden at vide

sagens natur alfa

fungerer at der ikke skabes tvivl om sandhedspligten

embedsmænd men vi bliver nødt til at evaluere det her politisk

mellem partierne

vi kan nå hinanden det håber jeg og det forventer jeg

er vist enige om at begrebet nødløgn ikke skal figurere i den forvaltningsretlige ordbog for mig at se er der to områder

praksis og præcedens forholder sig sådan at der fortsat gælder sandhedspligt over for folketinget med andre ord skal vi altså have neutraliseret den beretning som kom i sidste uge for det andet skal vi have fundet en model her internt i tinget så vi undgår en lignende situation i fremtiden vores procedurer for at håndtere fortrolige og følsomme informationer skal gøres bedre

det allerede sker i i nævnet og og i kontroludvalget i vid udstrækning jeg tror som sagt at vi kan nå hinanden og jeg vil slutte af med at takke stillerne for den her forespørgsel

radikal side gå konstruktivt ind i arbejdet om at løse det her som jeg ser og vi kan i øvrigt bakke op om

eller vildlede folketinget det må man ikke

set heller ikke der er nogen her i salen eller for den sags skyld udeomkring der synes at det er okay at man kan lyve for eller vildlede folketinget

set helt afgørende og det er jo også en del af det ansvar man sidder

sidste uges rapport har skabt i forhold til hele diskussionen om om det så er ok med en såkaldt nødløgn og hvad det i øvrigt er for et begreb kan man så måske have en længere sproglig diskussion om

det en løgn eller også er det ikke

også behov for at vi fra folketingets side selvfølgelig får præciseret at man skal leve op til det der egentlig er meget klart beskrevet i ministeransvarsloven

ikke må lyve for eller vildlede folketinget eller folketingets udvalg så derfor vil jeg egentlig også gerne kvittere for at regeringen og justitsministeren

inviteret til de drøftelser som vi havde i går og jeg kan også tilslutte mig

helt afgørende at vi selvfølgelig sikrer os

kvittere for at man nu allerede har indledt de politiske drøftelser i forhold til at sikre at vi ikke fremadrettet kan stå i den situation

i ekstra bladet at ledelsen derude havde misbrugt personfølsomme oplysninger i en kalender en minister der havde løjet om årsagen til aflysningen en minister der senere havde løjet om løgnen

chefer som måtte forlade jobbet embedsmandsundersøgelser og så videre og så videre

var der to grunde til den ene er den som vi diskuterer meget i dag og

den anden begrundelse handlede om

det gik op for ministeren at der altså var anvendt personfølsomme oplysninger på en måde som det

det er et aspekt som også kan vedrøre andre borgere altså når

håndterer vores personfølsomme oplysninger uanset om man hedder pia kjærsgaard eller noget andet kan vi så være sikker på at det sker

der kunne man jo se at det var meget tydeligt at

justitsministeriets repræsentant som

holdninger omkring at de handlinger som embedsmændene havde medvirket til var

meget overraskede da der så kom en indstilling fra forhørsledelsen som altså skabte den her nye retstilstand

om en nødløgn altså en mulighed for at det kan accepteres at at man lyver over for folketinget og at embedsmænd også

medvirker til det der er ikke nogen tvivl om at det er ganske ganske uholdbart for folketingets arbejde for

muligheden for at kontrollere forvaltning og regering

hvad der kommer ud af embedsværket af svar og hvad der kommer fra ministre af svar og derfor

jeg er glad for at det er en enighed der er på tværs af alle folketingets partier og jeg synes at det er hamrende vigtigt også for vores demokrati helt grundlæggende at vi sige holder snuden i sporet

der stillede op mod tredive skriftlige spørgsmål

gik vi faktisk efter sagens kerne og vi vil holde os til sagens kerne igen og det er

skabt en retstilstand hvor folketinget kan stole på

i december netop fandt at den siddende justitsminister ikke kunne blive siddende hvorfor er det så svært sammen med os andre at kritisere statsministeren for ikke selv at have truffet det valg tilbage i december

ikke da hun blev bekendt med at en af hendes ministre havde løjet over for folketinget havde fabrikeret en usandhed

en grund til at den daværende justitsminister ikke længere har sin post det er fordi

anden mystisk polemik om om man har kritiseret hårdt

eller en kende for lidt eller skulle have gjort det lidt mere altså jeg forstår ikke hvad vi diskuterer det er en mærkelig polemik

den udtalelse som

regeringen sf og enhedslisten nu har lagt frem her hvor vi faktisk peger på det der er vigtigt og sørger for at vi får en retstilstand hvor nødløgne ikke kan blive brugt og der ikke er undtagelser til sandhedspligten over for folketinget og om det skal være et udvalgsarbejde eller ej er der jo sådan set ikke taget stilling til endnu

er så svært at udtale kritik af statsministeren for ikke selv at

andet med at statsministeren selv må svare og at det jo er polemik og så videre nej er enhedslisten enig med os i at det var kritisabelt at statsministeren ikke af egen drift fyrede daværende justitsminister herre morten bødskov da det blev klart for statsministeren at den daværende justitsminister havde fabrikeret

masser af grunde til at kigge bagud for eksempel synes

hamrende relevant at vi finder ud af hvordan pet

i øvrigt håndterer personfølsomme oplysninger fordi det kan gå ud over andre borgere i det her land end fru pia kjærsgaard men det er

nogen hasteforespørgselsdebat om nu sidder vi og diskuterer hvilket niveau af kritik statsministeren burde have udtalt og det synes jeg er polemik og den

folketinget og regeringen

efter kammeradvokatens redegørelse og efter den seneste redegørelse fra en pensioneret og et par dommere står vi i den situation at der nu ligesom er to spor vi skal forfølge det ene handler om at slutte med nødløgne det har justitsministeren indkaldt til forhandlinger om hvordan får vi sluttet med nødløgne man har ikke mange svar men man inviterer til dialog og den medvirker vi gerne konstruktivt til

forespørgslen handler om

burde hun have fyret den daværende justitsminister herre morten bødskov i situationen

statsministeren sagde i sin besvarelse min regerings ministre må ikke lyve for folketinget og det er jo sådan set et godt udgangspunkt det der bare er lidt svært er om det mere er en teoretisk overordnet betragtning eller det også er noget der er konkret praktisk relevant

matador hvor de spiller matador

snyder de doktor det gjorde han og han svarer kun

den fornemmelse man sidder tilbage med her regeringen blev

og så må man jo også hellere tage det alvorligt men man havde ikke rigtig gjort det hvis ikke man var blevet

få statsministeren til klart og tydeligt at sige ja jeg

så ved vi og kan tro på at det vil statsministeren gøre fremadrettet hvis lignende situationer opstår

betryggede ved med den besvarelse

vi har fået i dag den besvarelse som statsministeren også gav

kristian thulesen dahl og herre anders samuelsen i sidste spørgetime

til det hidtil eneste retsudvalgsmøde med ni og tyve fremmødte medlemmer

med løgn skal land bygges sådan skal det selvfølgelig ikke være det her handler om at genoprette en tillid til at vi kan tro på at det igen skal være med lov land skal bygges og på sandhed besvarelser gives derfor støtter vi

som fire partier har

i ånden var fem der støttede

lidt anderledes det lever vi med men det er kun regeringspartierne og sf der ikke har givet udtryk for at de ville have fyret den daværende

er endt i en debat om ord og ikke en politisk uenighed

samtlige politiske partier mener at det er uacceptabelt at

alligevel af med at efterlyse

at jeg forventer at statsministeren om lidt går op og siger at hun selvfølgelig

den daværende justitsminister herre

set rækker tilbage hvad ville man og hvad ville man ikke

læse et citat op det siger sig selv at min regerings ministre ikke må lyve over for folketinget og

det er et lidt nyere citat end det ordføreren benytter sig af

lidt undrende over at vi nu står og har en eller anden

diskussion om hvad der ville være sket hvis ikke enhedslisten havde handlet

i stedet for at vi diskuterer substansen og jeg har ikke hørt ret mange bud på

de forhandlinger som liberal alliance også ønsker sig

tage konsekvensen af det på det tidspunkt

et flertal i folketinget havde sat foden ned og hvis ikke det var blevet opdaget

derfor er det da interessant når vi stadig har den samme statsminister jeg arbejder på at ændre på det faktum

om statsministeren mener man burde have fyret ministeren eller

vil dække over ting det er da også mærkeligt med socialdemokraterne

at have motivforskning er det ikke så interessant men mere interessant hvad

det afsporer den vigtige debat om det juridiske og den vurdering der

set at vi er enige på tværs af alle partier her

andet spørgerens eget hvorefter man nu svarer på et spørgsmål vi ikke har stillet og beklager at vi så svarer på det spørgsmål som forespørgslen egentlig

altså det er dog alle partier

og så kan vi tage besvarelsen af de spørgsmål man måtte ønske der men skulle vi nu ikke

taler om det som vi egentlig har bedt om at få en forespørgsel om og det er om statsministeren ville

for den løgn han som justitsminister

at folketinget kan udføre sin kontrol med regeringen indebærer

demokrati og for at folketinget kan føre kontrol med regeringen og dens magtudøvelse

jeg har sagt og ikke sagt om herre morten bødskov

flere gange jeg synes det er rigtigt at herre morten bødskov har beklaget dybt over for folketingets retsudvalg at han bidrog til at medlemmerne af udvalget i februar to tusind og tolv fik en begrundelse for aflysningen af besøget på christiania som ikke var den reelle ud over det synes jeg også

jo foretaget en juridisk vurdering af sagen og den juridiske vurdering har regeringen taget til efterretning

i dag min regerings ministre må ikke lyve for folketinget og derfor vil min regerings ministre

det rejser så spørgsmålet om hvordan man kan håndtere en lignende situation i fremtiden og regeringen har på den baggrund taget initiativ til en dialog med folketingets partier om hvordan man kan håndtere en lignende situation i fremtiden

respekterer folketingets kontrolfunktion og så vi sikrer at folketinget kan have fuld tillid til oplysninger fra regeringen i går indledte justitsministeren den dialog og jeg håber naturligvis at folketingets partier vil medvirke til at vi fremadrettet kan finde en måde

jeg kan på baggrund af den debat der har

er enige om at ministre ikke må lyve

derfor håber jeg også at vi kan have en konstruktiv diskussion om hvordan vi håndterer lignende sager

herre morten bødskov handlede kritisabelt da han løj over for folketinget

synes statsministeren at herre morten bødskov handlede kritisabelt

til alle de andre ministre og i øvrigt til befolkningen jeg spørger igen og forventer et klart svar

morten bødskov løj over for folketinget hvorfor

anderledes jeg kan nærmest ikke sige det tydeligere

gav den beklagelse til folketinget

til nødløgnen og om statsministeren vil sørge for at alle dokumenter i sagen fra justitsministeriet

min regerings ministre ikke må lyve for folketinget og det betyder også at min regerings ministre ikke vil benytte sig af de beskrevne nødløgne så stilles der ud over det spørgsmål til forhørsledelsens

og der må jeg henvise til forhørsledelsens beretning og det der er kommet frem

sådan at alle kan orientere sig

og vi har jo som sagt både justitsministeren og jeg selv

statsministeren kan svare på hvem der har haft kendskab til den og om statsministeren vil sikre at justitsministeriet lægger alle dokumenter

statsministerens side før

en konstrueret løgn som minister under statsministerens regeringen det enkle spørgsmål til statsministeren er vil det også i fremtiden være sådan at hvis en minister konstruerer en løgn over for folketinget og aftaler det med en hel masse mennesker

kører arbejdet videre efter det eller vil det være sådan at statsministeren

og offentligheden den niende december

kom faktisk til at sige tingene lidt forkert da han stod på folketingets talerstol for han kom til at få det til

nu har ordføreren rettet sig selv og det

vi fået etableret at jeg fik den viden statsministeriet fik den viden ligesom offentligheden gjorde den niende

har jeg hele tiden ment at det var rigtigt

justitsminister fik lejlighed til at forklare sig

helt almindelig parlamentarisk proces i forhold til herre morten bødskov hvor et flertal i folketinget så drog den konklusion

var et led i en helt almindelig parlamentarisk proces

jamen hvis man lyver over for folketinget

hvis man producerer konstruerede løgne i fremtiden som minister under statsministerens regering vil statsministeren så omgående sørge for at

så jeg tror ordføreren blander tingene lidt sammen og derfor er det vigtigt at få udredt

vildlede folketinget vi har en situation her hvor en minister har erkendt

have vildledt folketinget vi har en situation hvor statsministeren siger

min regerings ministre må ikke lyve for folketinget og så og så er det naturlige

og meget enkle spørgsmål at stille statsministeren

at statsministeren ikke selv fyrede den daværende justitsminister da det blev klart for statsministeren at den pågældende havde vildledt folketinget

der også er konsekvens bag ordene så det enkle spørgsmål er var det forkert af statsministeren at statsministeren ikke straks man blev bekendt med at man havde en minister der havde

det har han sagt at der er ting i forløbet han gerne ville

håndteret anderledes og jeg kan næsten ikke sige det tydeligere og jeg har sagt rigtig mange gange at

morten bødskov kom med den beklagelse til retsudvalget og det synes jeg egentlig siger ganske meget ud over det

for det siger sig selv at min regerings ministre ikke må lyve over for folketinget og uanset den juridiske vurdering som nu er

vil min regerings ministre heller ikke benytte sig af såkaldte nødløgne

statsministeren var det så

det er det jeg spørger om jeg spørger ikke om herre morten bødskov har beklaget forløbet eller gerne ville have gjort noget anderledes

i papirerne at han har sagt jeg spørger om det var en fejl af statsministeren at statsministeren ikke fyrede herre morten bødskov da det blev statsministeren bekendt

så gjorde at han beklagede dybt over for folketingets retsudvalg og at han også sagde at han ville

regeringer ikke vil benytte sig af de beskrevne

i vores drøftelser her i folketinget og jeg synes egentlig at har været vigtigt i den her debat så er det at få slået fast at min regerings ministre heller ikke vil benytte sig at de beskrevne nødløgne

jeg håber at alle folketingets partier vil deltage i det arbejde som justitsministeren

lyv hvad pokker i vil i skal nok få lov at fortsætte for statsministeren

muligvis vil lyve det er dog

det som den her debat har bidraget til

altid skal sige sandheden og ikke må lyve for folketinget

initiativ til at vi skal finde ud af hvordan man kan håndtere en lignende situation fremadrettet og det er det som justitsministeren har indkaldt til møder om i går så

fællesskab kan tage stilling til hvordan vi vil håndtere en lignende situation fremadrettet

ammitzbøll der er ingen ministre der skal lyve for folketinget de skal selvfølgelig tale sandt og eftersom vi har fået det her nye begreb nødløgn

men nu vil jeg gerne vide hvad statsministeren synes og altså ikke hvad justitsministeren dengang syntes

statsministeren synes var godt med den daværende justitsminister

derfor vil jeg spørge statsministeren synes statsministeren at det er kritisabelt at hendes minister så løj over for folketinget jeg forstår at statsministeren er på vej ud i en definition af nødløgn almindelig løgn det forholder

spørger om er fordi det så

for at kunne håndtere lignende situationer fremadrettet det var fordi herre hans christian schmidt kom til at sige at jeg havde introduceret noget med nødløgne og løgne og derfor er

få præciseret det spørgsmål i forhold til den konkrete sag som der diskuteres

til herre morten bødskov

sige som jeg har sagt mange gange at jeg synes

at man ikke havde fået den reelle begrundelse for aflysningen af besøget på på christiania

en anden mulighed og jeg tror det er den nemlig hvad statsministeren sagde

bruge de ord man bedst synes passer til det man mener og når statsministeren ikke vil sige at det var som jeg sagde før kritisabelt

de beskrevne nødløgne det er ikke noget

er om vi gerne have det stående som noget man kan anvende i en situation med mange dilemmaer

og jeg ærgrer mig egentlig lidt over at venstre som det store parti i folketinget

kan få statsministeren i folketingssalen til at forsikre folketinget om at ministre der enten nødlyver eller vildleder folketinget per definition ikke har en plads

skal de tale sandt til folketinget for det at folketinget kan stole på at

får korrekte og sande oplysninger er en

skal kontrollere regeringen

forskellige holdninger til om ministrene skal tale sandt til folketinget eller ej ej heller

forhørsledelsens beretning at det er mig eller regeringen som har opfundet begrebet nødløgn

beretning at det udtryk opstår derfor er det diskussionen jo i virkeligheden burde have handlet om i dag hvordan vi sikrer hvis vi nogen sinde skulle komme i en lignende situation at man ikke anvender en såkaldt nødløgn

sige det meget enkelt

så ville have fyret den pågældende minister eller at

jeg tror vi vil vide om der virkelig er alvor

og forsvare sig og beklage i forhold til retsudvalget

så ville have gjort hvis retsudvalget havde reageret anderledes i den sag men det er jo et fuldkommen hypotetisk spørgsmål som ingen kan svare

at justitsministeren fik mulighed for at forklare sig der var en fuldstændig fair parlamentarisk proces i her hvor der blev stillet masser af spørgsmål til justitsministeren

så medlemmerne af folketinget der naturligvis suverænt afgør

efter en sådan drøftelse i retsudvalget har tillid til en minister

jeg ville svare at hvis ikke folketinget havde grebet ind så var den pågældende minister blevet fyret

at drøfte sagen sådan rigtigt i forhold til

forhørsledelsen som introducerer begrebet nødløgn og det som vi egentlig alle sammen er enige om i dag

at det begreb skal være et man anvender i folketinget derfor har vi nu regeringen taget initiativ til at alle folketingets partier kan samles om at finde en måde hvorpå en situation af den her karakter kan håndteres anderledes fremadrettet

har været en meget stor trang til polemik men under alle omstændigheder er vi jo enige om substansen og det er at ministrene skal tale sandt over for folketinget

jeg citerer rimelig ordret at de ord man tager i sin mund er dem man mener er

at statsministeren ikke vil kritisere den handling

jeg tror statsministeren beklageligvis vil gå over i historien som den statsminister som

når der blev talt usandt og blev løjet over for folketinget og tilfælde konstrueret en

det vi så er enige om er at man ikke må lyve over for folketinget

komme med en nødløgn og det er vi helt enige om men

om der er sammenhæng mellem det man siger og det man gør

vi jo forstå på statsministerens besvarelse at man

men det har ikke nødvendigvis nogen konsekvenser

statsministeren vil kritisere ministre for at lyve

hvis man stikker folketinget en direkte lodret løgn

fyret som minister og det må undre det undrer i hvert fald os der har rejst den her forespørgselsdebat og det billede der står tilbage er jo at at den daværende justitsminister herre morten bødskov mener at

vil ikke kritisere noget men alene henvise til de pågældende beklagelser jeg må sige jeg faktisk en sørgelig dag for

kan få et klart svar ud af statsministeren det hvis man lyver over for folketinget konstruerer en løgn

morten bødskov gjorde så naturligt har den konsekvens hvis man ikke selv tager sit gode tøj og går

af den person der er ansvarlig for regeringen nemlig statsministeren det synes jeg kunne have været et rart dejligt og klart svar at få fra statsministeren det fik vi ikke i dag og det er vi meget

som regeringen jo er ansvarlig for er blevet skabt

en løsning og det medvirker både dansk folkeparti

liberal alliance de konservative og venstre som jeg

meget gerne til og vi glæder os til

men det betyder så mindre for andre det er åbenbart polemik

skal jeg sige tak for forespørgslen og

afsatte vi mere end en milliard kroner over en årrække til at

afsatte vi en grøn reserve på otte hundrede

hvor op mod en milliard kroner skal løfte natur og miljøbeskyttelse i de kommende år

afsatte vi så sent som i marts to tusind og fjorten syv hundrede million

som skal bruges til at forbedre vores vandløb fra to tusind og seksten og

række konkrete initiativer til at gøre danmark grønnere og det afspejler at vi har den holdning at vi ønsker et

spørgeren ønsker en mere grundlæggende vurdering af natur og miljøpolitiske spørgsmål og tilstande ja så må jeg henvise til miljøministeren som har

og jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag eller kommentere konkrete vendinger fra medarbejdere i finansministeriet

er i meget tæt dialog omkring budget og bevillingsmæssige og mere faglige spørgsmål og det er en fuldstændig integreret del af arbejdsformen i ministerierne og en væsentlig forudsætning for at vi sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen

de spørgsmål der måtte opstå i den

miljøministeriet at vi er ikke enige i præmissen om at den danske natur har det dårligt

for seks måneder siden i december to tusind og tretten viser bla at seks og firs procent af havet har stærkt ugunstig bevaringsstatus at halvtreds procent af søer og vandløb har stærkt

den rapportering man selv har indgivet til eu

en række meget meget vigtige indsatsområder

miljøministeren men til finansministeren

der kommer en besvarelse til miljøministeriet

jeg jo nødt til at stille spørgsmålet til finansministeren og ikke til miljøministeren og jeg vil

finansministeren om at svare helt konkret på om finansministeren er enig

det miljøministerens opgave at udtale sig på regeringens vegne om det og det miljøministeren vil sige om det står hele regeringen bag det gør vi bestemt alle sammen

der en ren teknisk dialog til grund

når man laver sådanne tiltag eller tiltag der måske kommer på den næste finanslov

finansministeriet ikke har den holdning at der er brug for nogen særlig indsats

at regeringen både med og uden sf

begge de kredse af partier der kunne lave en aftale så det har vi selv aktivt arbejdet med at gøre noget ved vurderingen af miljøtilstanden er miljøministerens opgave og tekniske debatter imellem

virksomhederne blandt andet gennem en styrket konkurrence i det private serviceerhverv regeringen vil som det fremgår af vækstpakken med en række nye initiativer styrke indsatsen med at fjerne omkostningsbebyrdende regulering så erhvervslivet sikres de bedst mulige rammevilkår blandt andet vil regeringen i højere grad kvantificere de erhvervsøkonomiske byrder i forbindelse med lovgivning og samtidig har vi sat os det mål at reducere byrderne på erhvervslivet med samlet set to milliard kroner frem mod

tyve ud over de konkrete forslag i vækstpakken på skatteministeriets område er der naturligvis også et stort fokus på at indrette skatte og afgiftssystemet på den mindst bebyrdende måde for virksomheder og borgere

synes er meget vigtigt i det omfang forenklinger er mulige uden at de åbner for omgåelse er jeg bestemt villig til

arbejde der ligger for virksomhederne i at håndtere alle de krav

ud over de femten er der en lang række andre skatter og afgifter som vi delvis

jeg tror jeg kan nå at nævne nogle enkelte af dem det er affaldsafgift det er afgift på el

at ministeren siger at selve provenuet skal være mindre så det ikke belaster virksomhederne herunder vognmandsvirksomhederne

og besvær der er med at håndtere de mange typer

at det ikke alene er provenuet man ser på

bliver minimeret således således at den enkelte

som er indført under den nuværende regering tværtimod aflyste vi jo blandt andet indførelsen af den såkaldte mautafgift som jo ville have lagt sig på listen en idé som

til under vk regeringen så jeg synes faktisk at vi

stræk her og jeg fornemmer at vi er helt enige om at man bør

et miljømæssigt sigte og jeg synes i hvert fald det er vigtigt at sørge for at transporterhvervet også bidrager til

skal gøre det let for tusindvis af danske virksomheder

ikke mindst deres moms med skattevæsenet og så er der altså også det konkrete løfte om frem mod

reducere erhvervslivets byrder med yderligere to milliard

og at arbejde mere struktureret med det i forbindelse med ny lovgivning men jeg vil bare understrege

lå bag en række af de afgifter der blev nævnt er miljø og klimamæssige formål jeg synes også det er vigtigt at

for at skabe bedre rammebetingelser for branchen så den bliver endnu mere konkurrencedygtig det er afgørende for at vi også i fremtiden har en dansk transportbranche

godt spørge hvilke af disse ud over dr licensen vil ministeren gå ind

og konkret enten minimere

vi kan få lejlighed til i de kommende uger at drøfte videre jeg vil

gå tilbage og høre hvilke anbringender venstre har gjort ved sættemødet omkring

det har vel været naturligt at man har bragt det op da forhandlingerne om vækstpakken blev indledt og der vil jeg tro at jeg kan få refereret hvor mange af de afgifter flemming damgaard larsen har nævnt

i vores hovedstad et lidt særligt område

at de har en helt særlig form for demokrati for inddragelse for måder at

boligplacere folk på og for den måde de gerne vil leve med hinanden på og det tror

i retning af har inddraget hinanden i det

en dagligdag til at fungere hvor man accepterer at der er nogle forskelligheder men at der altså også er nogle helt almindelige krav og nogle almindelige regler som vi i det øvrige omkringliggende samfund synes skal imødekommes og

ikke christiania som et parallelsamfund i forhold til lov og orden på fristaden vil jeg sige at

som lige præcis handler om det og som drejer sig om

hvordan vi laver strategier der sørger for at det bliver surt at være dem der sidder

det er jo en af de ting som blandt andet betyder at københavns politi arbejder endda rigtig målrettet med lige præcis christiania som indsatsområde så nej til at det er et parallelsamfund og ja til at politiet gør rigtig meget og laver store indsatser på christiania for

få ryddet pusher street og få gjort det meget tydeligt for dem som alligevel begiver sig ud i at sælge hash at det altså er en kriminel handling de begår

medier tør ikke stille sig op derude og turister der tager billeder af hashhandelen

der er nogen der skriver noget negativt om christiania det var der en konservativ ungdomspolitiker der gjorde i sidste uge

så være nogle der sympatiserer sympatiserer med dem må man antage da en socialdemokratisk

og at det er et parallelsamfund som jo primært bliver benyttet af nogle kriminelle til at begå noget kriminalitet og sekundært

hvis ikke et parallelsamfund så i hvert fald parallelsamfundslignende tilstande på christiania det er i hvert fald et helt klart faktum at der foregår nogle ting på christiania som ikke foregår andre steder i landet og jeg vil da godt høre om justitsministeren vil anerkende at der foregår ulovligt byggeri på christiania at der foregår kriminel aktivitet på christiania at der foregår

modstand mod myndighedernes beslutninger om plejehjem

så anerkender ministeren at vi behandler christiania helt særligt og

kræver det samme af området

er rigtigt

på et tidspunkt vil være et ønske om måske ikke

levet sit liv på en lidt alternativ facon

og hvis vi skal normalisere christiania så

vi politikere behandler christiania som alle mulige andre områder med den mangfoldighed der er plads til inden for lovens rammer

grad end den gør i dag for ellers bliver der ved med at være et parallelsamfund på christiania hvor

vi kan være det bekendt politisk

er autonome eller andre mennesker som synes at de skal forhindre at det skal ske derfor

stå en cykelsti fuldstændig færdig

en indsats regeringen har prioriteret og hvad det er

til danmark med henblik på bare at begå kriminalitet fordi de kan se at her har vi en masse rigdom der er værd

har meget dårlige vilkår så vil der være nogle der kigger mod os og tænker at det er

har mulighed for at rejse ind i danmark hvis man kommer fra et andet land

at bilen er fyldt med tyvekoster at man vil have mulighed for

at kontrol af dokumenter for at

at rejse ind i landet på ulovlige dokumenter

over østeuropæere i øvrigt men over de her kriminelle elementer som rejser ind over

de ukontrollerede grænser det som jeg

sig at der står sådan en trind tolder

det der er tale om der er tale om at der står nogle folk

jeg har været nede over grænsen dengang der var grænsekontrol

indføre en grænsekontrol problemet er så bare

eu begejstrede partier har en mærkelig besynderlig ideologisk modvilje mod det at der er en grænse det er som om det

så at sige er argumentet for at der

ville være den helt logiske snusfornuftige måde

løse det her problem på og jeg kan simpelt hen ikke forstå det for jeg mener

interesse i at få løst problemet man kunne

løse problemet i hvert fald i meget højere grad end

europa og en anden tilgang til at have et samarbejde i europa end det som dansk folkeparti står for jeg vil meget meget

er udvist som bliver ved med at komme i danmark og begå indbrud jeg synes jo er meget alvorligt problem

modvilje imod en almindelig snusfornuftig anordning som en grænsekontrol

handler om at scanne nummerplader

man har kørt et pilotprojekt med at scanne nummerplader

der var i to tusind og tretten mener jeg syv tusind seks hundrede sigtelser hvilket i forhold til bare to tusind og seks er over en fordobling

overhovedet gavnet os i forhold til det

at dansk folkeparti til gik med til at forringe

var en toldaftale og sådan set ikke en aftale om egentlig grænsekontrol og den aftale har jeg forstået nu er selv de borgerlige partier

lave den

i kapitel to hvis man vil bruge den

og der er der givet et hurtigt

udarbejdet et kort resumé af de enkelte forslag

faktisk muligt meget enkelt at orientere sig i udvalgets overvejelser og forslag til en ny styring af folkekirken og så vil jeg gerne i forlængelse af spørgsmålet understrege at betænkningen efter min mening er både velskrevet og underbygget når vi nu drøfter om en høringsfrist på to måneder er for kort synes jeg virkelig man skal se på den meget eksemplariske proces der har været inden vi nåede så langt at betænkningen kom ud til offentligheden i

høring om det udvalget var kommet til på det tidspunkt

holdt store møder i hvert stift og på bornholm hvor formanden for udvalget deltog og hvor medlemmer fra udvalget deltog der kom seks hundrede og en og halvfjerds høringssvar ind som blev brugt

har der været en inddragelse af alle

så der har været en lang og grundig debat og grundtankerne i i betænkningens forslag bygger videre på den høring og det forløb der var som jeg

rigtig fint at der kommer en høringsproces

taler jeg om en en halv måned i mit spørgsmål og jeg synes ikke en en halv måned er

og det siger altså ikke så lidt jeg synes ikke at det er ret lang tid og det oplæg der kom i sin tid som virkelig blev eksemplarisk

diskuteret og og drøftet det var forbilledligt i forhold til den folkelige

var betydelig kortere og desuden er

det er den her kæmpestore ændring

vil jeg sige en en halv måned hvor

det er derfor jeg spørger hvorfor det egentlig skal hastes igennem

drøfte det her der skal virkelig være

tid i forhold til

hele betænkningen man skal forholde sig til det er en meget stor misforståelse hvis menighedsrådene tror

jo et forslag forslaget kom ud

let tilgængelig form

man kan også pille det forslag ud af selve betænkningen og bruge teksten fra betænkningen det er jo ikke hele betænkningen der skal

en række forslag om det her men det er relativt korte

dele af betænkningen derfor bare et godt råd til menighedsrådene det er altså forslagene som vi er meget interesseret i at høre reaktionerne på så kan der komme en fagpolitisk eller fagforskningsagtig hvad det nu skal være vurdering af selve betænkningen i sin helhed

at svare stankelbenslarver kan være en gene for landbruget og de rammer både økologiske og konventionelle

at der i de sidste to år har været større angreb fører dog ikke nødvendigvis til større angreb de kommende år jeg finder ikke grundlag for en særlig indsats der er ringe muligheder for vedvarende bekæmpelse men det bedste landmanden kan gøre er at sikre en sund

landbrugskultur for eksempel i form af sædskifte og afgrødevalg økologerne har allerede en god sædskiftekultur som modvirker insektlarver derudover viser erfaringen at tromling også kan afbøde angreb ligesom majs er mere modstandsdygtigt over for larverne hvorfor også omsåning kan

bliver mere og mere sorte og at afgrøderne

ministeren ikke har nogen planer om at tage nogle initiativer for at hjælpe de her

man kan gøre jo altså er begrænset

god sædskiftekultur

specielt økologer allerede bruger men men nogen sådan større principiel idealistisk overordnet debat

stankelbenslarveproblemet i vestjylland

og det viser sig at et stærepar med unger spiser cirka tyvetusind stankelbenslarver

spørgeren ønsker yderligere beregninger af det

man jo stille et skriftligt spørgsmål og så kan vi også godt

marker i efteråret og såning

tilslutte sig togfonden dk for

resten af jernbanenettet i danmark

får elledningerne op at

pege fingre ad tidligere regeringer men jeg må da sige at den her regering har taget initiativet har afsat pengene og og jeg vil da gerne

hvor stor en fejltagelse det var at man i nitten halvfemserne

en fejltagelse at man i nullerne heller ikke gjorde det

forstå ønsket om at sende dem hen hvor peberet gror

sikre at vi har noget alternativt materiel og det er jo derfor at

dobbeltdækkervogne som vk regeringen besluttede kun at leje i en ti års periode den lejeaftale ophører jo dengang troede man nok at

på ti år hvor vi har en kæmpe udfordring et hul vi skal

øvrigt er det sådan at venstre jo også varmt bakker op om elektrificeringsstrategien det har vi gjort lige siden nitten otte og halvfems hvor den daværende regering sammen med andre besluttede noget andet men nok om det vi skal have eltog det er fremtiden

lappe fejl og mangler på ic4 togene og at man

giver ikke et eneste nyt togsæde til de mange mange pendlere her på sjælland derfor har vi stadig væk en udfordring med at vi skal skaffe flere togsæder til det

passagerer vi regner med der kommer i de næste ti år samtidig med at vi stadig væk slæber rundt med ic4 og de problemer der er der derfor vil

frem til to tusind og fem og tyve

kan man sige ja

stå op i toget både til og fra københavn

elektrificerer nogle strækninger blandt andet strækningen fra lunderskov til esbjerg

at ministeren kan nå at få købt nye ellokomotiver inden elektrificeringen

er færdig i december 2015 og hvis det ikke er muligt har ministeren så planlagt kørsel med diesellokomotiver såsom ic4 på en elektrificeret

som en optakt til den

materielstrategi

situationen er jo også den at et togkøb er kompliceret og

og vi skal kunne se dem køre et sted i europa

eltog eller der skal køre dieseltog

afsluttende her vil jeg lige henvise til en dugfrisk rapport der er kommet fra konkurrence og forbrugerstyrelsen hvor man

helt konkrete erfaringer som nu er blevet afdækket her i dag

spørge ministeren om ikke det er en mulighed for at lette lidt på den pressede

udbyder nogle af strækningerne så der kommer nogle andre ind med materiel og

oplæsning

men endvidere skulle atkins behandle andre forhold som der står måtte dukke op i undersøgelsen

i rapporten fordi atkins simpelt hen ikke blev gjort bekendt

at den daværende ledelse af dsb ikke dengang fremkom med disse oplysninger der

til at køre pålideligt og derfor er det jo utroligt at

nogle graverende fejl som åbenbart var

inden man begyndte at lave den rapport ikke kom

dsb direkte har vildledt både transportministeriet og folketinget ved ikke

når man godt vidste at der var nogle alvorlige problemer med aksellejerne synes

det ændrer jo intet ved at det er et reelt problem og har været det igennem lang tid

den danske jernbane når jeg siger at det fremstår nærmest ufatteligt at dsbs daværende ledelse ikke dengang fremkom med disse oplysninger

projekt vi skulle fortsætte med reparere på og have som en del af en strategi fremover eller

nogle år tilbage og da valgte man

trods af alle skandaler al vores utålmodighed og al vores

er der altså en uafhængig instans som har draget den konklusion at det her projekt trods alt har noget sundt i sig som er værd at

er jo helt afgørende at

på et præcist grundlag

det kræver jo så at man får de rette og reelle oplysninger om alle problemer også problemer som kan synes ubekvemme eller som måske endda

alle oplysninger om alle typer problemer burde have været på bordet synes jeg og det fremstår nærmest ufatteligt at de

sammenkoblinger og alt muligt andet det var stort set kun gulvmåtterne der ikke var problemer med alligevel var den overraskende

ic4 togene og så konkluderede regeringen jo dengang vi arbejder videre

som rapporten anbefalede man skrottede mener ministeren det var en

og

hvis man skulle droppe og skrotte

et utrolig problemfyldt tog

så er der nye problemer nye breaking news så er det

så derfor skal vi jo gøre os uafhængige af ic4 toget så hurtigt som muligt og

for alvor gør os uafhængige af det dieseltog er jo at få elektrificeret vores jernbanestrækning

stilling til når man har den samlede materielstrategi

om at komme med så vi har den som grundlag for at forhandle om den kommende kontrakt om

ja det ville måske virke sådan heroisk hvis vi i dag sagde at vi dropper ic4 men det ville så kræve at vi kunne levere tre fire milliard kroner her på stående fod plus at der var tog nogle steder i verden

ingen af delene er realiteter så derfor er det dsb som har den tekniske viden om materiellet

dsb meddeler det hvis de vurderer

det pludselig ikke kan betale sig at investere yderligere og det er deres vurdering som jeg må lægge til grund indtil videre har jeg ikke hørt den vurdering og hvis de kom

vi skulle finde tre fire milliard kroner og nogle tog som altså

i en meget meget vanskelig situation

i forhold til hvordan ic4 togene kan være i fremtiden

jo et vist stykke tid inden der er en elektrificering og det kan have store konsekvenser

noget der tyder på at problemerne bliver mindre det kan jo være at transportministeren er vidende om at tingene går den helt rigtige vej og at

jeg ikke kender til men set i lyset af hvad vi ved i dag

er en tidligere dsb ledelse som altså ikke gjorde det

ledelse af dsb i dag en ledelse som har leveret driftsresultater de har leveret en milliard kroner

plus rekordhøj rettidighed noget tyder på at de

fremtiden derfor handlede og brugte en milliard kroner på at købe noget materiel som vi ellers skulle

og det viser netop at nej der var ingen tillid til

skulle levere i den takt som

til disse tog der holder med graffiti rundtomkring på stationerne

jeg kan da konstatere at ministeren og regeringen har valgt at bruge fire fem milliard

virkelig at at danskerne hellere vil have sådan en bro der sparer nogle få minutter

en timemodel for danmark

er jo fundamental hvis man skal have et danmark der hænger sammen vi er

derfor er det at den strækning der bliver nævnt her

være ærgerligt og synd for hele danmark hvis det kun var ude i et yderområde

det hører lige med til historien men tilbage står

ministeren er villig til at risikere togdriftens pålidelighed i de næste ti år for jeg hører ikke ministeren sige at vi skal håndtere det her ic4 problem

strækningen fra odense til aarhus hvor det skulle være et astronomisk beløb nej det er fjorten milliard kroner hvad er prisen på det mellem københavn og odense det er ti milliard kroner

er en astronomisk forskel fra ti til fjortende

være sådan at vi vil investere i jernbanen mellem københavn

deromkring men ikke mellem aarhus og odense selvfølgelig skal midten af danmark også have ret

er ikke kommet til at køre og nu er de ti år gået

fundet penge til at købe de lejede tog så vi halverer afhængigheden af ic4 det forlig er venstre ikke med i men det håndterer rent faktisk en stor del af problemet dog ikke det hele og

jeg stadig nervøs over hvad vi skal gøre med togdriften i danmark men det er da at håndtere en del af

inddrage nødsporet på hillerødmotorvejen det er foreløbige erfaringer men de er faktisk som jeg har orienteret

der er gode erfaringer men de er stadig væk kun foreløbige

kan træffe en eventuel beslutning om at udbrede forsøget til andre strækninger blandt andet den som spørgeren nævner nemlig

århus på e45 trafikale forhold samfundsøkonomi og behov for forstærkninger skal også belyses

nationalt trængselområde

jo også er blevet belyst i den strategiske analyse som kom

par måneder siden den omfatter blandt andet det

at man inddrager midterrabatten det er sådan at midterrabatten

og på den måde gøre det omkostningseffektivt noget af det vi skal se på

gøre der må vi så sammenligne de to løsningsmuligheder

det ministeren er klar til at vurdere en ansøgning

dele af strækningen mellem vejle og århus ministeren forklarer jo selv at det er et meget stort område der er præget af enorm trængsel på bestemte dele af

socialdemokratiske borgmestre som siger lad os nu få mulighed for at køre i nødsporet

og vi ved desværre at der er mange ulykker på den del af strækningen en motorvejsstrækning i danmark hvor der ellers heldigvis ikke er så mange ulykker men der er ulykker dér

komme frem normalt bruger de nødsporet

det kan være svært at komme frem hvis nødsporet også er pakket det er en af tingene

bilen brænder sammen så skal trængslen jo

monteres de steder hvor man har kørsel i nødsporet det er jo netop der det virkelig kan give noget ekstra mobilitet hvis man altså har nogle gode skilte som er dynamiske og som kan vise alt efter hvad der er af kø og

med l en hundrede og otte og firs til første behandling i folketinget giver vi universiteterne fleksibiliteten til at oprette og udvikle spor for særlig talentfulde studerende hermed prikker vi samtidig hul på en byld vi sjældent har turdet røre i dansk uddannelsespolitik

det styrker vores kandidater og det styrker dansk erhvervslivs mulighed for at udvikle sig på baggrund af de mest talentfulde venstre havde gerne set at regeringen havde ladet penge følge med indsatsen som vk regeringen gjorde med

sin elite og talentsatsning men det har vi ikke kunnet komme igennem med men det skal ikke være nogen hemmelighed at det står endog særdeles højt på venstres dagsorden fremadrettet at prioritere midler til dette afslutningsvis er konklusionen klar det er en god dag for dansk uddannelsespolitik det er en god dag for de danske studerende det er en god dag for dansk erhvervsliv og ikke mindst er det en god dag

vi brug for at nurse de talenter som i dag tager en videregående uddannelse og som lægger en ekstra indsats for at styrke deres uddannelse i dag har flere universiteter allerede studerende der tager udbud og giver den en ekstraordinær skalle

deres studier men som ikke kan opnå en anerkendelse for indsatsen i form af ekstra ects

få en anerkendelse på deres eksamensbevis som deres indsats i virkeligheden

det her lovforslag ønsker vi altså at anerkende den indsats som talentfulde studerende på både ungdomsuddannelser og særlig de videregående uddannelser yder og dermed måske også skabe en ekstra motivationsfaktor

yde en ekstraordinær indsats når dygtige og topmotiverede studerende knokler for at blive endnu dygtigere er det til glæde for den enkelte studerende til glæde for arbejdsmarkedet og til glæde for det danske velfærdssamfund

der al god grund til at bakke op om den indsats der skaber gunstige rammer for talenter i vores uddannelsessystem lovforslaget her består af fire konkrete initiativer

uddannelsesinstitution fakultet eller fag talenter kan nemlig spottes i alle kroge af uddannelsessystemet og det tager lovforslaget også højde for helt konkret foreslår vi jo at give de dygtigste studerende mulighed for at blive udmærket for en ekstraordinær indsats på eksamensbeviset for på den måde at styrke de studerendes incitament

i sådanne aktiviteter både inden for og uden for uddannelsesinstitutionens vægge

også give særlig talentfulde studerende mulighed for at tage ekstra

vurderer at det ikke vil forsinke den studerende eller have negative konsekvenser

har til hensigt at skabe et a og et b hold af studerende til det kan jeg sige svaret er klart nej initiativerne er forbeholdt en særlig begrænset gruppe af studerende og har ikke til formål at skabe en todeling af vores uddannelser

lægger regeringen også op til at der kun bør være tale om en udmærkelse af særlig talentfulde studerende

vores forventning at udmærkelsen kun kommer til at omfatte en begrænset andel af studerende per institution

institut eller lignende lovforslaget skaber altså grundlag for at en begrænset gruppe af studerende kan få anerkendt deres indsats på uddannelserne og den linje er i god overensstemmelse med socialdemokraternes intention om at forbedre både kvalitet og relevans på de videregående uddannelser

de tidligere ordførere har været inde på er det her jo en mulighed for at særlig talentfulde elever får ekstra muligheder for at få ekstra udfordringer

har brilleret med dem det er muligt helt nede i ungdomsuddannelserne at få lov

hvor man er og så oven i købet få det anerkendt hvis man fortsætter

den bane det er muligt at få ekstra

fordybe sig lidt mere for dem der har et særligt talent til

gøre det oven i deres uddannelse det er utrolig vigtigt at give plads til det er rigtig vigtigt at vi hele vejen igennem uddannelsessystemet sørger for at tilskynde de dygtigste til at blive endnu dygtigere sørger for hele tiden at give alle elever på alle niveauer

stå på tæer præcis så meget som de kan og udfordre dem

for de helt særlig dygtige og det er noget af det vi nu kan give dem anerkendelse for det er vigtigt for de dygtige det er vigtigt for væksten i danmark det er vigtigt for skabelse af arbejdspladser det er vigtigt for at vi

opfinde ting og kunne mere

for alle andre studerende at have de her fyrtårne

som er med til at skabe nyt til gavn for os alle og dermed også til gavn for de medstuderende det er da drønspændende i en gymnasieklasse

kunne tale lidt med hende der også går på universitetet og høre lidt om hvor spændende det er og måske kunne det være at der var nogle i den klasse der blev inspireret til at gå i samme retning det skal vi absolut bakke op om og det er også en rigtig god idé også internationalt set at vi kan give anerkendelse for

at der er masser af gode intentioner

at det ikke altid er sådan at de følges op med penge nu havde vi i går en diskussion om grundforskningsfonden hvor der også er mange gode intentioner men hvor det er lidt svært at få regeringen til helt præcis at sige hvordan man vil prioritere at finde pengene

desværre generelt problemet det må vi arbejde videre med men det skal selvfølgelig ikke stå i vejen for det her initiativ som vi glæder os over som vi bakker op om og som vi håber at kunne samarbejde bredt om i folketinget også i de kommende år for

at alle studerende skal mødes med krav og muligheder som giver den enkelte de bedste udviklingsmuligheder for langt de fleste studerende vil det at leve op til de generelle krav om at gennemføre et studie på normeret tid være nok til at fylde en hel arbejdsuge

man som studerende skal bruge på sit studie for disse studerende skal der allerede i dag være rammer som understøtter fuldtidsstudiet dette lovforslag handler således ikke om dette store flertal lovforslaget handler om de få særlig dygtige og motiverede studerende de få for hvem det at tage et studie på normeret tid ikke er

tilstrækkelig udfordring når forslaget ses i lyset af fremdriftsreformen og hele debatten herom tror jeg ikke at det generelle billede vil være andet end at den store majoritet af studerende fortsat vil kæmpe for at gennemføre på normeret tid de ganske få som har lyst til og evner at studere hurtigere end på normeret tid eller på anden måde påtage sig større arbejdsbelastning under studiet bør have lov hertil lovforslaget giver de videregående uddannelsesinstitutioner nye og mere fleksible rammer for at tilbyde denne gruppe særlige faglige udfordringer og mulighed for at anerkende dette ved at det kan anføres på eksamensbeviset det kan handle om at anføre en udmærkelse

med sammenhæng til uddannelsen der bliver også mulighed for at lade særligt dygtige og højt motiverede studerende påtage sig en ekstraordinær arbejdsbelastning der udløser ekstra

uddannelsesnormeringen det bliver muligt at lade dygtige elever på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne

tage fag på de videregående uddannelser under deres ungdomsuddannelse og få merit herfor

som selv skal beslutte hvilke muligheder de ønsker at benytte sig af de får med lovforslaget en større frihed til at disponere over deres midler i forbindelse med talentindsatsen dansk folkeparti støtter forslaget ud fra den begrundelse at der er tale om at give uddannelsesinstitutionerne nogen mulighed for at tilbyde særlig talentfulde elever noget ekstra for eksempel i form af en mulighed for at tage ekstra kurser og dermed optjene ekstra

krediteret på eksamensbeviset dansk folkeparti forventer ikke at det bliver noget som bliver udbredt til de mange studerende det er rettet mod og må forventes at komme til at handle om en ganske lille gruppe

med de bemærkninger vil vi fra dansk folkepartis side være positive over for lovforslaget

dygtigste mere så de også kommer op at stå på tæer det er det det her lovforslag handler om

giver vi de dygtige elever på ungdomsuddannelserne muligheden for at de mens de stadig er på ungdomsuddannelsen kan tage fag på en af de videregående uddannelser for det andet åbner vi for at studerende kan få lov til at tage flere fag end deres studie ellers er normeret til for det tredje giver vi muligheden for at uddannelsesinstitutionerne kan anerkende for eksempel ekstra sprogkompetencer eller studiekonkurrencer på eksamensbeviset for det fjerde bliver det muligt i det hele taget at give en udmærkelse på eksamensbeviset jeg kan godt lide at vi ikke kommer og trækker en bestemt model ned over institutionerne i stedet

skal det være op til de enkelte uddannelsesinstitutioner hvordan de vil bruge de nye muligheder

en ekstra indsats på deres studier det er vigtigt at disse unge får chancen for at bevise deres værd det kan være med til at øge deres motivation og også glæden ved at studere nu har ministeren så

et forslag med fire initiativer som skal være med til at styrke indsatsen vi var med til at sende forslaget i høring i december og vi er glade for at der nu kommer så mange så mange svar retur som uddyber de fordele men også ulemper der er ved de fire initiativer

vi mener at det er positivt at forslaget lægger op til at give uddannelsesinstitutionerne friere rammer til at tilrettelægge undervisningen for de studerende som gerne

en ekstra indsats vi mener samtidig at det er vigtigt at holde fast i at dette forslag ikke skal være starten på at skabe et a

universiteterne en universitetsgrad skal stadig væk være et solidt bevis på ens faglige kompetencer selv om man ikke modtager nogen af de udmærkelser

der nu lægges op til vi mener at vi bør kigge

vilkår der er i vores uddannelsessystem det som demonstrationen handler om er jo de forhindringer der bliver stillet op på vores uddannelsessteder i forhold til krav om karakterer eller at man ikke længere kan være sikker på

videre i uddannelsen jeg synes jo det er interessant at

ser en tendens til at der for nogle elever bliver opstillet flere krav

skal favorisere talenterne eller favorisere eliten helt grundlæggende

bør have en uddannelsespolitik som først og fremmest fokuserer på at løfte en bred del af den danske ungdom og sikre at en bred del af en ungdomsårgang får uddannelse på et højt niveau

flere grunde til det for det første

generelle med at man på den her måde har et skævt fokus efter vores mening for det andet er det også fordi vi er bekymret for at man i praksis får a og b kandidatgrader a og b studerende når man på den her måde giver nogle forskelle

vi synes det er langt vigtigere at tage fat på det kæmpestore problem der fortsat er i uddannelsessystemet med negativ social arv der

vi ser gentagne gange dokumenteret at de slet ikke har de samme chancer

i folkeskolen på ungdomsuddannelserne

de videregående uddannelser

øget kvalitet og relevans i vores uddannelser handler jo netop om hvordan

der allerede er eksisterende programmer som vi så anerkender

lidt ked af hvis det er sådan at opfattelsen af det her forslag skal være at fordi vi belønner den indsats som

til en fortsat diskussion også med enhedslisten og de studerende om hvordan vi styrker vores uddannelser ikke bare hvad vi er imod

for forslag vi har til at bryde den negative sociale

i forhold til det her lovforslag jeg er helt sikker på at vores uddannelsesordfører meget gerne vil tage en generel diskussion med socialdemokraternes ordfører om hvordan man kan bryde den negative sociale arv jeg tror en af nøglerne til det er

karakterkrav til at kunne komme ind på ungdomsuddannelser vi

folkeskolen med i så høj grad

klassebaggrund ens forældre har

risikerer vi at forstærke den negative sociale arv frem for

gøre så man kan sige

skruer ned for det fokus på karakterer som der lige for tiden er en tendens til

om at man spotter talenter bare det er ud over den normale indrullering på universiteterne og på andre uddannelser vi har i dag

set også om at gøre en ekstra indsats for at spotte de talenter og ikke bare smøre det hele bredt ud

vi er endnu bedre til at se ud over

studerende ind med en bredere

noget til hele paletten af elever

er muligt at lave en differentieret undervisning som kommer hele klassen eller hele holdet til gavn jeg vil sige

kan nå en del af det her mål uden at lave særordninger og jeg

niveau men vi tror ikke på det redskab hvor man piller en lille gruppe ud og giver dem nogle helt særlige ordninger

nok forskellen i tankegangen mellem enhedslisten og

når det gælder folkeskolen hvis vi sammenligner med den tyske folkeskole

virkelig nogle fordele at hente hvor vi kan løfte en gruppe som man ellers i tyskland tidligt afskriver så derfor tror jeg ikke på det her med at man kan pille en lille elite ud og så give dem en masse særordninger og så er problemet med kvaliteten

handler det om at sætte bredt ind og det gælder selvfølgelig også i forhold til

faglighedskrise i det danske

kvantitet frem for kvalitet

adgangskrav til gymnasiet

udenfor lige nu og demonstrerer

imod et eventuelt kommende forhøjet adgangskrav

gymnasierne og også imod

den faglighedskrise vi står i ved

man fjerner retskravet på kandidatuddannelsen på den måde at man igen skal kvalificere sig til

gå ud og arbejde og komme tilbage og tage en kandidatuddannelse senere

de faglige krav der er på den enkelte uddannelse

talent og eliteinitiativer som det her forslag handler om

de jo allerede findes rundtomkring på

er heldigvis nogle rigtig gode initiativer på for eksempel dtu og

cbs hvor man laver internationalt samarbejde og særlige ordninger for meget dygtige studerende

studerende når der altid lige er en barre lige over en selv så man kan sige okay det kunne være fedt hvis jeg kunne hoppe så højt på den måde kvalificerer det hele uddannelsessystemet når man sætter barren op for nogle så det er vi meget positive over for

også får deres kandidater i arbejde jeg så

på ruc som førsteprioritet

bekymrende det er meget vigtigt at uddannelsesstederne faktisk stiller krav til deres

diskuterer den måde som vi prioriterer

skaber et højt fagligt niveau

skal have mulighed for at udnytte deres evner fuldt ud også de dygtigste også de mest motiverede studerende og de kommer fra alle samfundslag vi skal skabe de mest optimale rammer for at de kan blive endnu dygtigere og

for at få ekstra udfordringer på deres uddannelse og vi giver dem mulighed for at de i højere grad end i dag kan blive honoreret for deres talent

ordførerne har været inde på de forskellige initiativer og jeg vil bare kort

give talentfulde studerende der har ydet en ekstraordinær indsats på deres studie en udmærkelse på eksamensbeviset for det andet får institutionerne mulighed for at anerkende ekstracurriculære aktiviteter også på eksamensbeviset for det tredje får særligt dygtige og højt motiverede studerende mulighed for at påtage sig en ekstraordinær arbejdsbelastning som udløser ekstra ects point som ligger ud over hvad uddannelsen er normeret til

får dygtige elever på ungdomsuddannelserne

på de gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelseselever

et eller flere på de videregående uddannelser

den enkelte uddannelsesinstitution i tillidens navn hvordan

uddannelsesinstitutionens strategiske overvejelser ved at bruge lovforslagets muligheder mit håb er

det her lovforslag vil bidrage til at støtte udbredelsen af sådan en egentlig talentkultur på alle vores videregående uddannelsesinstitutioner sådan at flere studerende bliver

for deres særlige indsats og talent for det findes allerede men vi har måske ikke i tilstrækkelig grad anerkendt det

også optaget af den negative sociale arv og af at få den brudt og jeg synes det er vigtigt at sige at talenter findes i alle grupper alle skal have en chance for at bruge deres

alle steder i samfundet og det gælder om at få dem fundet

have negativ indvirkning på miljø forbrugerstandarder arbejdstagerforhold og for vores mulighed for at regulere på disse områder få måneder efter at mandatet var afgivet i folketingets europaudvalg

blev eus forhandlingsmandat som regeringen altså havde godkendt i mellemtiden lækket siden da er diskussionen om eu usa handelsaftalen eksploderet i både danmark eu og usa særligt er der bekymring

ordning som bliver set som en kæmpe trussel mod statens ret til at indføre love og regler på netop områder som miljø

ordningen er specielt kontroversiel

for at lægge sag an mod stater hvis der indføres lovgivning som de multinationale selskaber er utilfredse med det er også den ordning som har fået fagforeninger miljø forbruger og

fik mandat fra folketinget til at sikre at der ikke ville ske forringelser i muligheden for at regulere i fremtiden har vi altså desværre en situation i dag hvor lige præcis en isds

det har været drøftet adskillige gange i folketingets europaudvalg

slet ikke var informeret om at aftalen ville rumme en isds

efter massivt pres fra civilsamfundet

har europa kommissionen set sig nødsaget til at sætte denne del af forhandlingerne i bero

sat gang i en offentlig høringsproces en række toneangivende medlemslande blandt andet tyskland og frankrig har da også udtrykt skepsis og krævet at

ordningen tages ud af forhandlingerne også blandt flere af partiernes kandidater til europa parlamentet herunder de konservative dansk folkeparti og sf er der kommet en heftig kritik med krav om at en

isds ordning og i dag har folkebevægelsen

spidskandidaterne fra de andre partier til at melde ud

på den oprindelige holdning nemlig at der ikke skal ske

at sikre miljøet og tage os af forbrugerne i fremtiden jeg håber der kommer klare udmeldinger fra partierne så regeringen kan få en klar melding inden de skal til den kommende forhandlingsrunde i næste uge

vælgerne ved hvad partierne mener når de skal sætte deres kryds den femogtyvende maj

om hvilke konsekvenser en investor stat stat tvistbilæggelsesmekanisme som det jo så mundret hedder vil kunne få for vores beskyttelsesniveau jeg synes det er helt afgørende at vi får belyst

temaet som bekymrer dele af vores civilsamfund og befolkningen så vi kan træffe vores beslutninger på så oplyst et grundlag som overhovedet muligt derfor hilser jeg også debatten her rejst af enhedslisten velkommen og ser frem til vores drøftelse og også til at høre de synspunkter som kommer og som vi selvfølgelig i regeringen vil bruge konstruktivt fremadrettet men lad mig starte med udgangspunktet hvorfor forhandler vi egentlig om en frihandelsaftale mellem eu og usa ja eu og usa er jo hinandens væsentligste handelspartnere vi handler dagligt varer og tjenesteydelser for en værdi af cirka femten milliard danske kroner på tværs af atlanten cirka fem millioner

i eu understøttes på den ene eller anden måde af vores handel med

det betyder at selv små forbedringer af rammevilkårene for vores samhandel med usa har en meget stor og gavnlig økonomisk effekt virksomhederne kan eksportere mere og forbrugerne kan få adgang til billigere og flere amerikanske varer det betyder øget velstand og velfærd for almindelige danskere som følge

derfor også gennem adskillige år været gjort forsøg på en øget handelspolitisk tilnærmelse mellem eu og usa som dog gang på gang

områder som miljø og forbrugerbeskyttelse den slags er ikke til forhandling som en del af frihandelsaftalen lad mig også gå lidt nærmere ind i

for et givet produkt til laveste fællesnævner men om at man fjerner unødige omkostninger for virksomhederne ved at forenkle en række procedurer endelig indebærer investeringskapitlet også som der er lagt op til på det foreliggende grundlag en adgang til international voldgift

om ændringer i reglerne om fødevaresundhed eller standarder og lad mig bare nævne den kendte amerikanske kritik

eus lovgivning om hormonkød visse genmodificerede organismer og de klorvaskede kyllinger det er vel de mest klassiske og velkendte problemsager som jo også

har bremset forsøg på en yderligere handelsmæssig tilnærmelse mellem eu og usa men som sagt og jeg siger det igen

disse elementer ikke en del af forhandlingerne det har medlemslandene og kommissionen gjort helt klart det indebærer også

som bekendt står i eu traktaten naturligvis heller ikke er i spil som en del af forhandlingerne med usa det var sådan lidt indledende om den bredere baggrund for

i besvarelsen af selve spørgsmålet om hvilke konsekvenser

altså adgangen for en virksomhed til at sagsøge en stat for brud på investeringsbeskyttelsesreglerne i aftalen ved en international voldgiftsret vil have for danmark og svaret på dette spørgsmål kan jo ikke gives

ordningen i aftalen med usa eventuelt og rent faktisk bliver udformet på nuværende tidspunkt har vi kun en idé om det fordi kommissionen for nylig har lanceret en offentlig høring hvor den som en del af høringsmaterialet har fremlagt nogle konkrete formuleringsforslag som offentligheden kan kommentere den tekst ligner på mange måder den tekst som vi også forhandler med canada det korte af det lange er dog at vi endnu ikke kender teksten med hensyn til usa først skal den offentlige høring gennemføres den afsluttes medio juli herefter skal kommissionen analysere de indkomne svar og det tyder allerede nu på at der vil være rigtig mange svar som skal gennemgås når kommissionens analyse foreligger

forventer jeg at man vil fremkomme med nogle konklusioner eller anbefalinger herunder om der er anledning til at forhandlingsdirektiverne bør ændres eller justeres af rådet og først på det tidspunkt skal kommissionen så forhandle en tekst med usa når den færdige tekst for hele aftalen foreligger skal den godkendes både af alle medlemslandene

lang gennemgående demokratisk procedure der i sidste ende fører frem til en gennemførelse af frihandelsaftalen og der er lang vej igen før vi kender den endelige formulering vedrørende

også fint at vi har en debat om det i folketingssalen i dag men min besvarelse hviler på de præmisser der ligger til grund for forhandlingsdirektivet som kommissionen har fået af

den første præmis er at kommissionen sigter efter efter et

system som er betydelig klarere end de nuværende

ordninger som både eus medlemslande og usa og for den sags skyld mange andre lande i verden hidtil har anvendt det eksisterende system er ikke så præcist som man kunne ønske det men det har også været under andre politiske forudsætninger at det er blevet formuleret der er med andre ord nu behov for et moderniseret instrument som sikrer staterne mod urimelige og ubalancerede voldgiftsafgørelser baseret på frie fortolkninger af beskyttelsesstandarder for voldgiftsretterne og som ikke kan appelleres

at netop fordi vores beskyttelsesniveau ikke er til forhandling og nu gentager jeg det igen vil der blive tale om et system som ikke kan anvendes til at svække beskyttelsesniveauet ad bagvejen mekanismen skal derfor kun kunne anvendes til at sikre investorernes basale rettigheder som for eksempel ret til erstatning ved ekspropriation og ret til ikkediskrimination retfærdig rettergang med videre

derfor blive inkluderet klare regler for hvad der kan siges at udgøre et brud på investorernes retssikkerhed og hvad der ikke kan og de regler vil gøre det klart at det forhold at

investor mister indtjening på grund af for

en ny lov som indføres i offentlig interesse ikke i sig selv kan udgøre indirekte ekspropriation som kan udløse en erstatning for slet ikke at tale om

staten at ændre eller tilbagekalde den nye lovgivning en sådan bestemmelse kan en voldgiftsret ikke

de præmisser ser ud til at være opfyldt i den tekst som pt er under forhandling med canada og som vi godkender i teksterne som kommissionen har lagt ud til

de enkelte medlemslande med de her præmisser for en fremtidig

jeg vurdere de potentielle negative konsekvenser af

system som meget begrænsede hvis eu og medlemslandene overholder de fundamentale rettigheder som en investor nødvendigvis må have for at kunne investere trygt på den anden parts område det er svært at se at eu og medlemslandene skulle begynde at lovgive og administrere mod sådanne rettigheder som for eksempel ikkediskrimination og retfærdig rettergang man kan aldrig gardere sig mod sagsanlæg fra amerikanske investorer uanset om man har

aftaler eller ej det er dog ikke det samme som

at man taber sagerne det er korrekt at der har været sager som staterne har tabt det er også korrekt at der i øjeblikket verserer sager som kan få et meget utilfredsstillende resultat såfremt investor får medhold sagerne føres eller har været ført på et regelgrundlag som er mange mange år gammelt og væsensforskelligt fra den type nye investeringsbeskyttelsesregler som vi tænker indført med eus nye generation af aftaler på grundlag af de gamle regler har

især i de senere år været ført andre sager om retten til at regulere som staterne har vundet man kan sige at tendensen i voldgiftspraksis går i retning af flere og flere sager hvor retten til at regulere respekteres af voldgiftsretterne og det er endda på det regelgrundlag som vi ikke mener er tidssvarende længere og som derfor nu skal ændres i forbindelse med forhandlingerne med usa selv om usa og eu har veludviklede og pålidelige retssystemer hvor de nationale domstole med deres i øvrigt meget stærke demokratiske legitimitet kan afgøre disse tvister

i en frihandelsaftale med usa selv om

isds godt kan have uheldige konsekvenser er man nødt til at se i øjnene at det også kan have uheldige konsekvenser hvis det ikke på en eller anden måde er med i usa aftalen

at det vil danne en uheldig præcedens i forhold til eus kommende forhandlinger med andre lande hvor retssystemerne og den politiske kultur ikke har samme pålidelighed her vil der være et stærkt behov for at lade tvister afgøre internationalt i stedet for ved det pågældende lands domstole for det andet vil det betyde at uden

giver det ikke mening at have investeringsbeskyttelse

i aftalen idet amerikanske domstole er forpligtet til at dømme ud fra amerikansk ret det forudsætter igen at kongressen har gjort en frihandelsaftale med eu til amerikansk lov men det kan vi ikke vide om kongressen vil gøre

system sikrer at danske og europæiske investorer kan håndhæve deres rettigheder og for det tredje vil et eu ønske om at fjerne

aftalen have en politisk pris i forhandlingerne eller det kan det i hvert fald have i danmark har vi ikke haft problemer med

i de aftaler som vi har med over fyrre lande det skyldes jo nok at vi lovgiver og administrerer på et sagligt og solidt grundlag så vi tilgodeser de offentlige hensyn samtidig med at vi ikke krænker investorernes rettigheder

er det næppe sandsynligt at vi skulle blive sagsøgt af amerikanske investorer i nævneværdigt omfang og på det

øvrigt også muligt at indsætte en yderligere gardering mod ubegrundede søgsmål ved at indføre et system hvor taberen i en sag betaler sagens omkostninger ser vi rundt

enhedslistens ordfører også sagde det delte

min konklusion er at der som i enhver anden forhandling med en ligeværdig modpart er fordele og ulemper ved de respektive elementer som indgår i en aftale men i den samlede afvejning af fordele og ulemper ved en

som jeg har sagt det her sige at hvis vi finder en skudsikker model for isds

end at udelukke det når det er sagt

er der som nævnt nu en offentlig høring vi afventer resultaterne og jeg vil naturligvis holde europaudvalget løbende underrettet om forhandlingernes forløb og om resultatet

er det blevet sværere og sværere at ignorere den kritik

blevet sværere og sværere at fastholde at handelsaftalen blot handler om at skabe vækst og arbejdspladser for den her aftale

har jo konsekvenser langt ud over hvad der er

man nok sidder og antager traditionel handel

er jo langt mere end bare handel det er hvilke præmisser vores samfund skal organiseres ud fra skal det være ud fra præmisser hvor multinationale selskaber gives særrettigheder eller skal det være ud fra de præmisser at man sikrer befolkningens demokratiske muligheder

regulere deres samfund kigger man på aftalen ser

isds ordning som er en del af aftalen og som

vi jo diskuterer i dag i folketingssalen

vil som bekendt give multinationale selskaber ret til at sagsøge stater for at indføre love og regler i overensstemmelse med offentlighedens interesser hvad de nu end måtte være på det tidspunkt hvor de foreslås demokratisk

indvirkning på miljø og forbrugerstandarder eller på arbejdstagerforhold men ikke desto mindre

kommissionens forhandlingsmandat se at der ville indgå en isds isds ordning der i utallige sager rundtomkring i verden netop har haft en negativ indvirkning på miljø og forbrugerstandarder arbejdstagerforhold og statens grundlæggende ret til at indføre love og regler i overensstemmelse med offentlighedens interesse et eksempel på hvad der faktisk kan ske når man har en

vi set i tyskland her har man

i kølvandet på fukushimakatastrofen

til gavn for naturen og for det brede fællesskab beslutningen betød dog at den svenske energigigant vattenfall som havde investeret i to tyske atomkraftværker mistede sine forventede fortjenester vattenfall mener at det tyske samfund derfor er forpligtet til at garantere

investeringer og er nu i gang med at sagsøge den tyske stat for syv og tyve

udføre deres primære primære opgave nemlig at lovgive i offentlighedens interesser jeg kan forstå at ministeren mener at kommissionen har taget ved lære og nu arbejder på en helt anden form for investeringsaftale end den form for investeringsaftale som kommissionen fremlagde i juli juli for under et år siden

en embedsmand fra kommissionen som var med

en diskussion under en konference tilbage i marts og som udtalte sig om den her nye reformerede tilgang og jeg citerer embedsmanden det vil ikke gøre

idet folketinget henviser til europaudvalgets afgivelse af forhandlingsmandat til eu usa frihandelsaftalen der klargjorde at aftalen ikke måtte få en negativ indvirkning på miljø og forbrugerstandarder eller arbejdstagerrettigheder opfordres regeringen opfordres regeringen til at afvise

ordning skal indgå i aftalen herudover bemærker folketinget

af staters ret til at regulere på alt fra miljø sundheds og forbrugerstandarder til

man kan sikre statens ret til at indføre love og regler i overensstemmelse med

interesse er ved slet ikke at indføre en isds ordning i relationerne til usa

til investorbeskyttelse som fremlagt

isds høringsprocessen ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse af statens ret til at regulere

ordningen berettiget har frembragt betydelig kritik fra fagbevægelsen miljø og forbrugerorganisationer på begge sider af atlanten såvel som fra toneangivende medlemslande som

det er det som er bekymrende det har i andre tilfælde ført til at stater har tabt sager til multinationale selskaber eksempelvis

i den handelsaftale de har haft med usa men det har så også ført til at politikere er blevet bange

miljøstandarder forbrugerrettigheder

det er den situation som jeg synes vi skal undgå jeg har bemærket at et stort land et vigtigt land i eu sammenhæng som

frankrig har sagt at de faktisk ikke mener at en isds

ordning er nødvendig man kan sagtens bare have

skal foregå bag lukkede døre uden for normal procedure men en anden ting er jo også at man lige præcis får meget vidtgående

den rettighed som man kan se eksempelvis bliver brugt af den svenske

gigant vattenfall til at sagsøge tyskland for forventet indtjening

forventet indtjening det synes jeg er dybt problematisk

nye eksportarbejdspladser i både danmark det øvrige eu og usa helt konkret forventes det at aftalen årligt kan øge eksporten med op mod fem og tyve milliard kroner og generere fjortentusind arbejdspladser i danmark det er jobs som vi i den grad har brug for men det økonomiske aspekt er jo kun den ene del af ligningen den anden del er de politiske implikationer som er mindst lige så interessante

ud over at give et skub til den transatlantiske samhandel vil

en aftale bidrage til at knytte eu og usa tættere til hinanden det er i den grad i eus interesse i en tid med uroligheder i vores grænseområder samtidig med at usa jo har glæde af at man i højere grad vil orientere sig mod stillehavet og mod asien en frihandelsaftale vil både være med til at cementere det historiske partnerskab der har været mellem europa og usa og samtidig øge vores indflydelse på den globale handel da eu og usa udgør verdens to største handelsblokke

vil en aftale gøre det muligt at fastsætte globale standarder inden for en lang række sektorer standarder der vil blive retningsgivende for den globale økonomi dermed vil det blive lettere at sikre lige konkurrencevilkår for europæisk og for dansk erhvervsliv jeg synes det er vigtigt at vi har de her perspektiver med når vi debatterer problemstillingen omkring

som enhedslisten specifikt har indkaldt til debat om i dag

isds som det forkortes i udgangspunktet bør give anledning til den store bekymring derfor vil jeg også advare om at debatten om investeringsbeskyttelse ender med at skygge for de mange og store fordele

med usa det er allerede på nuværende tidspunkt helt normalt at have investeringsbeskyttelsesaftaler indbygget i mange bilaterale handelsaftaler som danmark og andre eu lande har med tredjelande i runde tal

bilaterale investeringsaftaler mellem eu lande og tredjelande danmark har selv indgået omkring fyrre aftaler hvor der indgår en metode til at løse tvister hvis man skulle gå hen og blive uenige det har endnu ikke givet anledning til en eneste sag mod danmark ved en international voldgift og der er ikke nogen grund til at tro at det skulle

viser historien at det fortrinsvis er europæiske virksomheder der anlægger sager ved den internationale voldgift og ikke de amerikanske

at frygte at en handelsaftale med

at vi som land bliver bombarderet med sagsanlæg hver gang vi indfører ny lovgivning der for eksempel har til hensigt at beskytte miljøet eller forbedre folkesundheden retten til at regulere de her områder er fundamental for eu

går forud for beskyttelsen af investorers rettigheder det fremgår meget klart og meget tydeligt af forhandlingsdirektivet til kommissionen investeringsbeskyttelse skal altså ikke bruges til at stække politikernes magt og indflydelse men skal give virksomheder sikkerhed for

at de ikke bliver diskrimineret eller udsat for vilkårlig behandling

ganske sund fornuft når man vil tiltrække investeringer lad os derfor benytte lejligheden til at forhandle en aftale med usa der sikrer en rimelig balance mellem hensynet til at beskytte virksomheders investeringer og eus medlemslandes legitime ret til at udforme fremtidig lovgivning som tager hensyn til miljø sundhed og forbrugerbeskyttelse det ser jeg som en overkommelig opgave som ikke skal stå i vejen for vores overordnede interesse i at indgå en ambitiøs handelsaftale jeg skal hilse fra liberal alliance og fra konservative folkeparti og sige at hvis de ikke når at

er de meget enige i det jeg har sagt det er de sikkert også alligevel men

jeg på vegne af venstre socialdemokratiet dansk folkeparti det radikale venstre socialistisk folkeparti liberal alliance

folketinget opfordrer regeringen til i overensstemmelse med dens forhandlingsoplæg at arbejde for indgåelse af en ambitiøs frihandelsaftale med positiv effekt for vækst beskæftigelse og velstand til gavn for danske forbrugere og med nyt markedspotentiale for danske virksomheder folketinget noterer sig ministerens redegørelse hvorefter liberalisering af handelen mellem eu og usa ikke vil blive opnået ved indskrænkninger i beskyttelsesniveauet og at det traktatfæstede forsigtighedsprincip ikke vil blive svækket folketinget tilslutter sig at der i frihandelsaftaler kan indgå bestemmelser om tvistbilæggelse på investeringsbeskyttelsesområdet og opfordrer regeringen til at arbejde aktivt for at sikre at systemet fuldt ud kommer til at respektere eu og medlemslandenes ret til

sundhed forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder folketinget noterer sig at

kommissionen har iværksat en offentlig høring om indretningen af et system for investor stat tvistbilæggelse folketinget opfordrer regeringen til at holde europaudvalget løbende orienteret

den såkaldte nafta aftale mellem usa canada og mexico

mexicanerne der bliver ramt af sagsanlæg fra amerikanernes

har styr på det realiteten blev at det var canada der blev mest ramt af sagsanlæg blandt andet

man forsøgte at forbedre sin miljølovgivning bekymrer det ikke

for at regulere sin miljølovgivning er det virkelig en mulighed

ikke tænkt os at ekspropriere det i investerer

er der en mulighed for at løse den tvist

lært noget af lektien ved jeg ikke men vi bør jo lære af canadas eksempel altså hvis man antager at vi bare sidder i europa og ikke lærer noget af de fejl der er blevet begået rundtomkring australien har jo også lært det på den hårde måde

er der da en pointe i i herre nikolaj villumsens udsagn men men nu er jo det der adskiller os fra de andre primater

så vi kan undgå at lave de samme fejl det håber jeg da at man gør i forbindelse med den her

i tænkeboks og begyndte at overveje om det var et problem at man kunne blive mødt af sagsanlæg fra investorer

hvis venstre har den her bekymring hvorfor

af sagsanlæg fra investorer og man følger normal praksis hvor det

frihandelsaftale mellem eu og usa er det der er det store mål her hvis vi kan få en bestemmelse som er rimelig og som er balanceret i den aftale

men det er jo ikke noget der er en bremseklods

grundigt og udførligt for regeringens position i denne sag

skal vi indfri det ønske og det skal vi

vi forbedrer rammerne for den samhandel der også er mellem eu og usa udfordringen er jo som landet ligger nu at der eksisterer barrierer for samhandelen

og eu nogle barrierer

nødvendige mens andre barrierer er unødvendige de nødvendige barrierer

at sikre sikre retten til at opretholde og udvikle den lovgivning som værner om vores beskyttelsesniveau i forlængelse

udelukkende er til gene for samhandelen og som ikke har betydning for beskyttelsesniveauet

vi gerne være med til at kigge på skåret ud i pap mener vi altså at en frihandelsaftale mellem eu og usa er vigtig

indfri vores ønske om at forbedre velstand og velfærd i danmark og også sikre udviklingen af arbejdspladser

må ikke betyde at danmark mister sin suverænitet og dermed også retten til

som har været nævnt i debatten dem ønsker vi

set at man skal holde fingrene fra i forhandlingerne

vedtagelse som alle partier i folketinget på nær enhedslisten er blevet enige om og vi ser frem til

er

miljølovgivningen eller forbrugerrettigheder det interessante synes jeg er

vi er bekymret for sådan en isds mekanisme vi synes faktisk at den skal ud

mellem stat og stat hvis der skulle være nogle problemer hvorfor er det at socialdemokraterne ikke indtager det samme standpunkt når en socialdemokratisk konservativ regering kan gøre det i tyskland når en socialdemokratisk regering kan gøre det i frankrig hvorfor kan vi så fra dansk side ikke melde klart ud i dag

folketinget noterer sig ministerens redegørelse hvorefter liberalisering af handelen mellem eu og usa ikke vil blive opnået ved indskrænkninger i beskyttelsesniveauet

det traktatfæstede forsigtighedsprincip ikke vil blive svækket og længere nede står for eksempel miljø sundhed forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder så vi deler jo

set samme ønske om at holde beskyttelsesniveauet

multinationale investorer rettighed til at sagsøge danmark såfremt vi skulle

forbrugerrettighederne herhjemme synes jeg at man har et meget meget tyndt halmstrå så bare for at komme tilbage til spørgsmålet

at vi ikke skal have det samme

høje niveau i forhold til krav for at sikre vores fremtidige muligheder for at regulere i danmark som man nu åbenbart indtager i tyskland og frankrig hvor man siger lad os tage isds delen

ikke

en god ting at det er kommet op i debatten

være nogle problemer man tager netop ved lære af de erfaringer der

aftale eller have en frihandelsaftale indeholdende isds

som vi alle sammen er bekymrede for og hvor vi alle sammen ønsker at sætte vores egne standarder også kan blive tilgodeset det

forespørgslen tænkte jeg jamen hvad er det egentlig enhedslisten vil

er da rigtigt at da vi diskuterede mandatet tilbage

den ottende maj sidste år i europaudvalget var det jo ikke fordi vi diskuterede isds

hvis man ved en lille smule om frihandelsaftaler

man kan også se i udenrigsministeriets redegørelse tror

at det ikke har givet anledning til sager hvert fald

har det så i forhold til andre lande og man kan jo så spørge sig selv om det er fordi de ikke har været kvikke nok ved skranken eller hvordan man nu skal udtrykke det men i forhold til enhedslistens forespørgsel sad jeg sådan lidt og

enhedslisten sagde jo selv ja til mandatet tilbage den ottende maj to tusind og tretten i europaudvalget og jeg ved ikke om det er fordi enhedslisten

brede mandater vi vi giver i europaudvalget det medgiver jeg meget gerne men men jeg kan da godt undre mig over at man

at det er meget meget vigtigt at man har et system

så man ved hvordan man skal håndtere

nogle tvister i dansk folkeparti støtter vi i hvert fald frihandelsaftalen

kommer i gang igen nu når høringen er overstået

miljø og arbejdstagerrettigheder det blev bekræftet af ministeren

kræve at det blev fjernet hvis det

isds del med i aftalen som som jo lige præcis kan føre til forringelser

lige præcis det som enhedslisten foreslår i dag

delen så man er meget mere opmærksom på at den altså skal laves på en ordentlig måde men det er egentlig det jeg synes har været godt ved at debatten er

synes er godt men så giver det ikke nogen mening at have en eu usa frihandelsaftale

frihandelsaftale hvor vi så fastsatte de krav

også taget ved lære af de fejl der er begået og at det netop er derfor man er meget omhyggelig i forhold til det

ud fra at det kun er multinationale selskaber som enhedslisten altid nævner der kan anlægge

der kan være i forhold til miljø sundhed arbejdstagerrettigheder og forbrugerrettigheder det er de fire ting

kan man sige står klart i forbindelse med en frihandelsaftale

været rigtig bekymrende vi havde jo faktisk

at det i verden udviklede sig i den retning at

men det har jo været sat næsten i stå i ti år og

en frihandel som foregår på fair vilkår og hvor man prioriterer

med bilaterale aftaler og en fortsat kraftig dansk indsats og det formoder jeg også at ministeren er helt enig

synes jeg man lige er nødt til at have med når vi diskuterer det her så

lægger vægt på i selve forhandlingerne

at miljøforhold er sikret at sundhed er sikret at forbrugerbeskyttelse er sikret at arbejdstagerrettigheder er sikret

ikke bare fokuserer på at det ikke må forringes men at det også må udvikles og at der ikke er dele af mekanismen

kan udvikle det og stille yderligere krav i fremtiden

kan indgå bestemmelser om tvistbilæggelse på investeringsbeskyttelsesområdet og det er jo

gøre det betyder at man også godt kan lave en aftale hvor den ikke er der og det er der jo mange der har argumenteret for og

jeg har især lyttet til de dårlige erfaringer der er med tvistbilæggelsesmekanismer forskellige steder det er jo også derfor den gruppe

allerede i november to tusind og tretten og senere har den socialdemokratiske gruppe jo også sagt at man ikke var tilfreds jeg synes egentlig det kunne være godt at sige i den her debat for der er jo ikke så lang tid til at vi

valg til europa parlamentet

kommissionen har lavet en ny runde og

en version to i stedet for

der som herre nikolaj villumsen

sige de samme ting som jeg siger her

er jo også fordi der er to store grupper

den socialdemokratiske gruppe som har sagt til kommissionen nej nej

de skal have sikkerhed på de her områder og det viser jo faktisk at det betyder noget

ikke bare melder sig ud af diskussionen jeg mener at der er en række dårlige erfaringer og derfor er det vigtigt for mig at understrege at regeringen at regeringen skal arbejde meget aktivt for at sikre

fuldt ud respekterer vores ret til at opretholde og udvikle politik når det gælder arbejdstagerrettigheder forbrugerbeskyttelse sundhed

ud de støtter den faktisk i folketingssalen altså sf er den situation at det var sfs minister fru pia olsen dyhr som var med til at forhandle det forhandlingsmandat der blev lækket og som

frihandelsaftalen med usa sagt nej det skal der ikke hvorfor kan sf så ikke

det burde da være en enkel sag når man fører europaparlamentsvalgkamp på at den skal ud af

men nu forhandler vi jo i eu om at skabe det rum som jeg er glad for at ministeren har understreget

vi forhandler om derfor forstår jeg ikke at enhedslisten sådan set bare siger

vi ikke vil være med til at forhandle det som vi ved vi kommer til at forhandle det er jo det samme som at melde sig

vi er sådan nogle der hænger sig fast i det her

overalt i verden ville være det bedste vi er helt sikre på at det ville sikre økonomisk udvikling og udvikling af velfærd overalt og det betyder selvfølgelig også at alle de steder hvor det er muligt at indgå frihandelsaftaler

godt vil kvittere for at

om den her seance i folketingssalen for det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på alle de elementer som knytter sig til en frihandelsaftale men når man samlet set skal vurdere hvad vi vil få ud af en frihandelsaftale i forhold til de risici som måtte være forbundet med

er det vores helt klare konklusion at hvis det lykkes at etablere en frihandelsaftale mellem eu

ikke kun for europa og usa men

for en række andre lande

opmærksomt med og lytte til alt hvad der måtte være af kritik i forhold til

ordningen der er jo også flere andre lande i eu som er kritiske

spørgsmålet om hvordan det bliver udmøntet hvordan det skal præciseres og det vil vi også følge med i vi er bare af den opfattelse at hvis man ønsker en frihandelsordning tror vi simpelt hen ikke på at det er muligt at komme ud over en isds ordning og

noget som kan forholde sig til de tvister som selvfølgelig vil opstå

vi noterer os også at enhedslisten var med til at give mandatet

bare at en isds ordning jo lige præcis kan føre til at man mister de muligheder fordi investorer kan lægge sag an mod stater for at forbedre eksempelvis miljøstandarden

kritisk over for at eu skal blande sig i vores arbejdsmarked i hvordan vi regulerer miljøet herhjemme i

krav vi stiller til vores fødevarer hvorfor

sagsøge danmark for at ændre på de områder

ordninger eksempelvis i australien er at et amerikansk

cigaretfirma lægger sag an mod australien når de

cigaretpakker hvorfor skal et multinationalt cigaretfirma have lov blande sig

vi gør med cigaretter herhjemme når eu ikke skal have lov blande

fortsat gøre

tjener danske interesser allerbedst

være ved at få etableret en frihandelsordning over for de ulemper som måtte følge jamen så vil vi

skaber afstand mellem eu og usa en afstand som kan svække os begge og i hvert fald europa nord nord handelen synker relativt i verdenshandelen i disse år mens syd syd handelen vokser det betyder at vi får stadig mindre vægt i verdensøkonomien og dermed også i verdenspolitikken samtidig ser vi et usa der drejer mere over mod stillehavet og dermed noget væk

risikerer at svække de traditionelle

når amerikanerne ser på europa og europas udfordringer ser de et europa som de synes burde klare mere selv

truslerne mod os synes jo at kunne komme fra det man kalder vores egen baggård mod øst spiller rusland med musklerne over for eus nye naboer som rusland jo betragter som sit nære udland mod syd risikerer vi en dag at stå med en

hvor meget vil usa til den tid bekymre sig om os for os konservative er det afgørende at forholdet mellem usa og europa ikke svækkes men styrkes i modsætning til hvad en socialdemokratisk udenrigsminister for nogle år siden gav udtryk for

værdifællesskab med usa vi vil begge demokratiet retsstaten menneskerettighederne og det frie marked

interessefællesskab

er fastholdt i nato

som man kunne kalde nat

forbindelser og nok så vigtigt vil den skabe en økonomisk vækst med flere arbejdspladser på begge sider af atlanten og det har både usa og eu så sandelig brug for eu området står med et massivt ungdomsarbejdsløshedsproblem en voksende samhandel kan medvirke til at gøre indhug i den vi er altså helhjertet for frihandelsaftalen det kan kun gå for langsomt og en frihandelsaftale må naturligvis have et tvistbilæggelsessystem det er den eneste ordentlige måde at få løst konflikter på så man ikke bare gør som man vil men respekterer og bøjer sig for den indgåede aftale ser man forskelligt på hvad aftalen betyder i en konkret sag er det bedst at have en uvildig instans til at afgøre uenigheden

sikkert også besværlige forhandlinger djævelen skjuler sig jo i detaljen men det europæiske udgangspunkt som er skitseret i det forslag til vedtagelse som vi er med i markerer ganske tydeligt hvad frihandelsaftalen vi skal for eksempel ikke efter aftalens indgåelse ende med et dårligt miljø og fødevarer der udsætter sundheden for fare aftalens detaljer bliver der rig lejlighed til at gå ind

efterhånden som forhandlingerne skrider frem dem vender vi tilbage til i europaudvalget og her i salen foreløbig drejer det sig om at komme videre både for vores sikkerhed

som flere ordførere allerede har været inde på

egentlig betyder for danmark når det kommer til jobs når det kommer til vækst og

jo afgørende for hvert fjerde job i danmark og kan blive afgørende for at vi får skabt

dejligt at opleve den brede støtte der er til en frihandelsaftale mellem eu og usa her i folketinget i dag

stort set alle ordførere som har været heroppe

at sige at vi vi hverken kan eller skal gå på kompromis med det vi har opnået gennem årene med hensyn til beskyttelsesniveauer det gælder på alle områder det står ikke til forhandling i forbindelse med den her frihandelsaftale det

har været antydet at man nu skal indføre amerikanske standarder eller ned på amerikansk niveau

på en række områder det ligger ikke i

siges

mod danmarks ret eller andre europæiske landes ret til at regulere når det gælder arbejdstagerrettigheder forbrugerbeskyttelse miljøstandarder

det er jo ikke rigtigt

af et stort flertal af partierne her i folketinget

det et udgangspunkt fra dansk side

du ikke kan bruge en isds

staternes de enkelte landes mulighed for at regulere arbejdstagerrettigheder forbrugerbeskyttelse miljø eller sundhed det står helt klart her i salen i dag det har alle partier giver udtryk for inklusive enhedslisten og på den baggrund virker det

set også lidt mærkeligt at vi ikke kan blive enige

enhedslisten ikke kan tilslutte sig den

enhedslisten klart har givet udtryk for at man ikke ønsker at den aftale skal kunne forringe vores standarder når det gælder arbejdstagerrettigheder forbrugerbeskyttelse miljø og sundhed

bare at præcisere hvad det er en moderne isds mekanisme egentlig skal præcisere i forhold til de gamle mekanismer som enhedslistens ordfører har været inde på de eksempler enhedslistens ordfører har givet her i dag på

er jo efter de gamle tvistbeskyttelsesregler

regler og kigger på hvad der har været af sager

sager kørende som ikke er afgjort endnu men jeg kan jo henvise til syv andre sager hvor der foreligger en afgørelse og hvor den sagsøgende virksomhed eller den sagsøgende investor

det jo langtfra sikkert at en investor ville vinde sagen men de eksempler

afgjort endnu så man kan ikke sige noget om at de kan bruges som grundlag for

kan have vilkårlighed i retslige og administrative afgørelser altså

ikke kan være magtfordrejning i afgørelser som ligger på det her område at man ikke kan diskriminere på grundlag af race køn eller tro at man ikke må chikanere en investor eller

jeg synes at det her er meget meget klare

som helt klart definerer hvornår sådan en mekanisme kan tages i anvendelse

og nu bruger jeg et billede som ikke har noget

set princippet i det at hvis enhedslistens ordfører havde købt et hus i et andet land og landets regering pludselig beslaglagde huset eller inddrog huset så tror jeg

trods alt ville sige at det ikke er acceptabelt

være fint at have en mekanisme hvor det måske ikke er regeringens eller statens domstol der så skal bestemme om det er retfærdigt eller ej

uvildig instans i form af et nævn der ligger på tværs af staterne som kan sige at her har staten altså forbrudt sig mod

at give en forståelse af hvad det er for nogle mekanismer der sådan set ligger i det her så det med at have en uvildig instans er ikke uden betydning

mekanisme i den her aftale skal være en ny og moderne mekanisme som ikke

nye regler i offentlig interesse begrænser

at en sådan aftale overhovedet ville kunne komme igennem rådet og de enkelte

sådan at man havde mekanismer der kunne misbruges i retning af at sænke vores beskyttelsesniveau så jeg synes at det er fornuftigt at vi nu giver kommissionen tid til

nikolaj villumsen for forespørgslen som flere ordførere har sagt er det jo fornuftigt nok at vi kan få diskuteret de her

positive og negative konsekvenser men jeg mener sådan set også at det burde have været muligt at få et fuldstændig enigt

vedtagelse men må acceptere at

stå uden for den store brede enighed i folketinget om at ja det er fornuftigt med en

mekanisme men den skal på ingen måde kunne bruges til

de enkelte landes muligheder for at regulere have ordentlige standarder hverken når det gælder arbejdstagerrettigheder når det gælder sundhed

det gælder forbrugerrettigheder og jeg

som er fremsat af herre jakob ellemann jensen og

bred opbakning skal man sende det til alle partier

at det forsigtighedsprincip som man lægger til grund for at man vil kunne sikre miljøstandarder og

et princip som jo allerede i dag er under pres i eu og som man så kan

man giver investorer store rettigheder

når vi ser at en højtstående embedsmand ved

kommissionen er kommet frem til efter et stort massivt pres

en ureformeret form for

nogen forskel bekymrer det så ikke ministeren

i forhold til hvad folketinget vil acceptere hvad angår en frihandelsaftale når det kommer

endnu en gang vil jeg opfordre enhedslisten til

jeg jeg kan jo ikke forholde mig til

har lige stået og læst op hvad der er forskellen på gamle

mekanismer og de nye mekanismer

alle kan se

at sagsøge for forventet tab

ser på debatten i dag synes jeg der er nogle ting som

forud for en mandatafgivelse der går på

kunne ske krænkelser af vores muligheder for

så senere kan få et lækket mandat fra europa kommissionen som den danske regering har accepteret og hvor der lige præcis er en isds ordning som

for folketinget det synes jeg er bekymrende og det undrer mig at der ikke

klogere efter den voldsomme kritik der har været af det lækkede mandat det er jo

proces hvor man overvejer hvad man præcis skal

det grundlæggende spørgsmål om man ønsker at oprette særdomstole som bag lukkede døre skal kunne afgøre

søgsmål mellem investorer og stater

siger han lad os beholde det retssystem vi har i dag frem for at begynde at lave særdomstole men de konservative kan støtte at der er en isds isds ordning i en kommende aftale

spidskandidat margrete auken om der skal være en isds ordning så siger hun nej det skal der ikke når man spørger morten messerschmidt siger han at det er noget pjat politikere er sat i verden

den politik de er valgt på og hvis man

det det samme som

men dansk folkeparti støtter en isds ordning i en ny eu usa frihandelsaftale jeg synes det er trist

til at følge præcis den bekymring

selvfølgelig trist over at vi ikke ikke står til at få et flertal i folketinget som følger det tyske og franske eksempel og kræver at en

ordning tages ud af eu usa aftalen

fremover har en sikkerhed for

man siger ja til noget helt andet bag lukkede døre i

vi kommer med forslag til hvad der skal gives af input til den her proces og vores forslag er

ordningen ud af aftalen det er ikke et

af mange civilsamfundsorganisationer

har vundet genklang i frankrig og tyskland

være uenige om og det er vi så vi er uenige

og det er jo fair nok enhedslisten havde håbet at vi kunne få opbakning til det jeg synes det ville have været klogt

system kan man have en reformeret indretning af nogle særdomstole kan man have en reformeret indretning hvor man giver investorer rettigheder til at sagsøge stater hvis de ændrer regulering

ikke man kan jeg synes det er en dårlig idé at have en isds

ordning ganske enkelt og derfor foreslår jeg at tage den ud jeg er trist over at sf ikke støtter det og jeg undrer mig over at sf ikke gør det når deres spidskandidat siger

bare sige at venstre faktisk som det eneste parti i det der interview til notat siger at man bakker op om en isds isds ordning

som viser sig at være for en isds ordning i salen i

med til at give mandatet til

hvis enhedslisten ikke havde forventet

tvistbilæggelsesmekanisme indeholdt i frihandelsaftaler når vi har

i eu landene og fyrre i danmark

skal indgå før man har set den endelige formulering det er da usagligt man kan afvise

det vi vil beskytte nemlig vores arbejdstagerrettigheder vores miljøstandarder vores

det er usagligt og vidner mere om valgkamp her frem mod

en del af en aftale eller

som flere også har sagt heroppefra jeg forstår ikke at enhedslisten ikke kan være med i et fælles vedtagelse fra alle folketingets partier ligesom man var med på mandatet når der klart står

ud kommer til at respektere eu og medlemslandenes ret til at opretholde og udvikle beskyttelsesniveauet på legitime politikområder som for

miljø sundhed forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder

det enhedslisten også vil sikre ligesom alle folketingets andre partier inklusive

er problemet

og er der mulighed for at skabe lidt usikkerhed

kan det ikke vedtages hvis europa

være med i den her fælles udtalelse men vil det ikke det skal jeg beklage

det samlede signal fra folketingets side

samme der lå i det mandat som vi afgav i folketinget da vi afgav det mandat i folketinget

at regeringen gik ned og sagde ja til et forhandlingsmandat til

kommissionen som indeholdt en en isds

ordning som derefter er blevet pryglet af civilsamfundet

og nu er i gang med at ændre i det

ikke at tænke at det er nok

og i europa men jeg synes jo at enhedslisten mangler at forholde sig til det som er det konkrete nemlig at det her er en ny udgave af de her beskyttelsesaftaler som rent faktisk sikrer landenes ret til

skylder at forholde sig til det konkrete forslag der ligger hvor man siger at der skal være retfærdig rettergang

kunne lave magtfordrejning man skal kunne diskriminere på grundlag af race køn eller tro

mulighed for at regulere miljø arbejdstagerrettigheder og forbrugerrettigheder synes jeg ærligt talt at det er lidt underligt hvis den nuværende minister siger at det var naivt at tro på

området sagde at det kunne vi altså være ganske trygge ved hvorefter der så kom et lækket mandat frem som viste at det var man overhovedet ikke tryg ved for

ordning som vi nu faktisk bredt i folketinget er enige om var for dårlig og skal ændres enhedslisten mener så den skal helt ud

naivt at tro på ministeren

landenes muligheder for at regulere når det kommer til arbejdstagerrettigheder når det kommer til miljø når det kommer til sundhed og når det kommer til forbrugerbeskyttelse det er også det jeg hører enhedslisten sige

ikke kan stå bag det brede flertal der er her i folketinget i dag som ønsker en frihandelsaftale men med landenes ret til at